tres kristian thulesen dahl og peter skaarup hasteforespørgsel nummer

nummer v tolv af jeppe bruus jan e jørgensen ina strøjer schmidt og naser

hermed er forslag til vedtagelse nummer v elleve af morten messerschmidt og forslag nummer v tretten af kristian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

vestfynske jernbane fra to tusind og tre og tyve som det er foreslået til to tusind og en og tyve men i øvrigt følge den samme afløbsprofil som der er forudsat i bemærkningerne til lovforslaget nemlig begyndende med

i den grad har spændt ben for projektet ligesom de har spændt ben for hele

og det har jo medført at vi i virkeligheden står med en forsinkelse man kan sige på togfonden

i det her tilfælde mellem odense trekantsområdet aarhus og også videre rundt i landet

bane vil give plads til den

fyn om det fynske s tog der med hurtige

svendborg med odense middelfart og videre til trekantområdet i det hele taget vi er rendt

i den finansministerielle tankegang og regnemaskine om råderum og investeringsloft og jeg skal give dig alt sammen politisk bestemte rammer hvorimod togfonden

er skal vi kalde det rigtige menneskepenge de ruller ind hver eneste dag som følge af den harmoniseringsordning vi i sin tid lavede tilbage i to tusind og fjorten

fra olien i nordsøen så der er

gå i gang med at etablere banen allerede her i to tusind og en og tyve og

fra transportministeren det er

er i overensstemmelse med det som sådan blev sagt på det møde

var til i i ravnebjerg forsamlingshus her for tre uger eller en måneds tid siden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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

mener som er imellem danmark og grønland og

og problemet er som loven står nu

integrationsydelse kan risikere at blive udsat for omvendt bevisbyrde

afstemningen slutter

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

afstemningen slutter

ønskes afstemning om

nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning af ændringsforslag nummer fem og seks tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag

afstemningen slutter

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

afstemningen slutter

der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer tolv stillet og tiltrådt af de samme mindretal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

ydelsessystem og hvordan sådan et system skal være et ydelsessystem skal

rådighedsreglerne og aktiveringsindsatsen sikre at folk kommer i arbejde da det altid er det bedste for familierne hvis mor og far

samtidig skal ydelsessystemet sikre

den balance derfor skal vi kigge på systemet og via en ydelseskommission komme med et bud på et ydelsessystem med netop den rette balance samtidig håber jeg på at vi

bredt forlig på dette område så ydelserne ikke hopper op og ned alt efter om vi får en ny regering det er uholdbart for dem som har brug for ydelserne det er uholdbart for dem som skal arbejde med

og børn som ikke har de muligheder som

at få ordentlig mad hver dag og kunne fejre jul og fødselsdag med venner og familie ifølge de foreninger som møder de her familier

mødrehjælpen og red barnet er der familier der oplever en hverdag som vi ikke vil og skal finde os i i et så rigt land det som jeg hører om i medierne er børn på sommerlejr der spiser som

kan være sikker på hvornår de får mad igen juleaftener uden juletræ uden gaver

som julemad børn som ikke har overskud og plads til at være børn børn som slet ikke er i nærheden af det som andre børn i danmark tager for givet

og her må vi altså tænke på børnene først og sikre

vi kan se os selv i øjnene derfor

vi dette midlertidige børnetilskud som skal virke indtil vi står klar med et nyt og bedre ydelsessystem som forhåbentlig vil kunne

i mange år fremover det månedlige midlertidige børnetilskud vil udgøre

tilskuddet vil blive givet til børn i alderen nul fjorten år og derudover skal enlige forsørgere have et supplerende tilskud på seks

integrationsydelsen når det så er sagt

de fleste her i salen og dem der lytter til det her i dag ved at ordene ret og pligt også betyder rigtig meget for os socialdemokrater man har ret til en ydelse man kan leve af men man skal altid stå til rådighed og altid gøre hvad man kan for at komme i job derfor har vi jo altid stået inde for de rådighedsregler vi har som er nogle strengeste i verden men

hvor kommunerne skal være bedre til at håndhæve

bidragspligt for udlændinge der kommer hertil så de får en hverdag der minder mest muligt om det at gå på arbejde med større chance for at blive integreret det er afgørende for balancen i et kommende ydelsessystem at ydelserne balanceres af krav om at komme i arbejde og om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet det er ikke kun akademikere som skal søge og tage job i netto det skal indvandrere på kontanthjælp også alle skal stå til rådighed

har altid ment at børn i danmark uanset hvor de kommer fra

forældrenes situation skal have mulighed for at vokse op under ordentlige forhold

mulighed for at være en del af fællesskabet og skabe sig en god fremtid derfor vil regeringen bekæmpe børnefattigdom og derfor vil vi gøre alt hvad vi

kan for at få mor og far i arbejde

som lever i fattigdom så derfor skal jeg høre

de konkrete beløb som folk faktisk får lad os tage en enlig mor

som lever under kontanthjælpsloftet hun og hendes familie har

femtentusinde og ethundrede kroner til rådighed efter at skatten er betalt

på to ben og det ene er og det er ganske rigtigt at det skal kunne svare sig at arbejde selvfølgelig skal det kunne svare sig at arbejde og det andet

børnene også kan leve under ordentlige forhold

man kan sige

under kummerlige forhold er man tilfreds med det derfor er det

det i virkeligheden for lidt er det fattigdom

stå talerstolen og tale udenom

ethundrede kroner til en enlig mor med et barn

for lidt til at leve for bliver man simpelt hen nødt til at have mere end femtentusind

at sige at hvis vi har nogle børnefamilier og nogle børn der oplever at de ikke har råd til

så har vi da et problem jeg kan simpelt hen ikke forstå at de

har et system der har skabt nogle børn på et b hold som har det sværere end alle andre og det er det vi vil komme uden om

hvor meget en familie maksimalt

plus enlig forsørgertillæg på seks hundrede

om året og det er skattefrit så lad være med at

har det rigtig skidt samtidig har dansk folkeparti

til at der er syge og handicappede der i den her periode også har det rigtig skidt det har dansk folkeparti jo så været med til så selvfølgelig betyder det her noget

bare nødt til at sige kan det svare sig at arbejde når vi har det her system ja det kan det faktisk for en enlig mor med to børn vil faktisk hvis hun med det her system som vi laver her

en gevinst på tre tusind kroner så det kan stadig væk svare sig

de syriske flygtninge der er den største gruppe i det her

at fortælle hvad det maksimale beløb en familie kan få

der at man skal tjene halvtredstusind

fattigdom samtidig med at vi skal

der bagved eller ved siden af får dem i arbejde

ikke hæve ydelserne hvordan synes ordføreren det harmonerer med at ordføreren nu står og argumenterer for at hæve ydelserne til

har nu for det rammer ikke rigtigt på de her to balancer

at komme i arbejde og at det også skal sikre

ordentligt levegrundlag for de mennesker der rammer kontanthjælpsloftet derfor har vi hele tiden sagt at når vi kommer til vil

vi lave en midlertidig børneydelse så vi sikrer os at de mest sårbare familier de mest sårbare børn bliver hjulpet og derefter vil vi

vi sagt hele tiden og det holder vi fast i det

til danskerne som hun ikke længere lever op til

spørge ordføreren hvis ordføreren fik tre hundrede million kroner i hånden hvad kunne ordføreren så egentlig helst tænke sig at bruge de penge på ansætte fem hundrede nye sygeplejersker eller give flere penge til arbejdsløse

stramme udlændingepolitik men hvordan rimer det med at man

hvordan rimer det med en stram udlændingepolitik at de ydelser der vedtages

her lovforslag for tre og tres pcts vedkommende går til ikkevestlige indvandrere hvordan rimer det med at man vil begrænse tilstrømningen til danmark altså at man vil fastholde den stramme

ydelserne og det vi skal sikre os med ydelserne

at de mennesker der er her de børn der er her rent faktisk har noget at leve af så de ikke lever i fattigdom samtidig med det

derfor er det jo ikke nok at sørge for at ydelserne har et vist niveau som vi også skal diskutere senere

at man har noget at leve af og så det kan svare sig arbejde men det er endnu mere vigtigt

er med på den syv og tredive timersbidragspligt for her kan vi virkelig gøre en forskel og langt vigtigere arbejde med de her mennesker for at få dem i arbejde og mor og far kommer i arbejde

at de andre politikområder ikke har noget

kan droppe grænsekontrollen og så sige at det ikke er en lempelse af udlændingepolitikken det er jo helt grotesk

måske er lige voldsomt nok det her drejer sig rent

at man har en ordentlig ydelse man kan leve af og at man samtidig har en hjælp så man kan komme i gang igen i en fart

og det drejer sig om alle i det her land fordi det kan få folk i gang og det er det vi

er der ingen børn der vil få det skidt

der er flere børn der vil opleve at mor og far ikke kommer i arbejde

lovforslag er sådan set at færre kommer i arbejde er det godt eller dårligt

er det god beskæftigelsespolitik at færre kommer i arbejde nej det er det ikke men det interessante er jo hvornår vi taler om fattige

fattig hvis man er enlig forsørger har to børn og med de nuværende regler

halvtreds hænder det vil sige at vi mister muligheden for at få to hundrede og halvtreds hænder derud men vi hjælper sådan set otteogtyvetusind børn

og halvtreds hænder otteogtyvetusind børn altså jeg ved godt hvem jeg vil hjælpe det er man så måske i tvivl om på den her side det er det vi snakker om

og halvtreds hænder vi snakker om

kontanthjælpsloft som man jo mente kunne skaffe flere tusind i arbejde det sagde tidligere statsminister lars løkke

tusind af børnefamilier som havde det rigtig svært jeg synes også de borgerlige skal stille sig selv det spørgsmål vil de virkelig være det bekendt det

snakker om

set også mange mennesker der i dag går på arbejde

at far og mor har skiftet kontanthjælpen ud

hvad mener ordføreren om

bordet når vi skal forhandle så kommer vi til at snakke om det for hvor

hvor godt et ydelsessystem skal vi have

og

til at tage den diskussion med jer når ydelseskommissionen er færdig

liberal alliance og dem der stod i spidsen for kontanthjælpsloftet hvordan kunne man være sikker på at det rent

så fundet ud af at det måske er fire hundrede og halvtreds mennesker vi snakker om så man kan

her får folk i arbejde det vi kan sikre os er at mor og far har mulighed for at give de her børn et bedre liv og det vil vi virkelig gerne det er det der betyder noget for os

at sørge for at kommunerne håndhæver reglerne omkring sanktionerne

fuldstændig enig så nu håber jeg ordføreren har lyttet til hvad

være for at det kan svare sig at komme i arbejde og hvor store

man kan leve af det derfor når jeg siger at det skal

på to ben så er det også fordi jeg anerkender

blev den nuværende statsminister forholdt

det er jo vigtigt at man gør det efter et valg som man

har lovet danskerne før et valg og der siger den nuværende statsminister at der ikke bliver lempet i udlændingepolitikken og at ydelserne

hævet ydelserne bliver ikke hævet citat slut kan herre leif lahn

bare acceptere at her gør socialdemokratiet noget efter valget

at den kontanthjælpsydelse rent faktisk havde gjort at rigtig mange børnefamilier havde det svært derfor sagde vi også

at vi ville lave en midlertidig børneydelse med fokus på børnene med fokus på de enlige

vil vi samle en bred politisk skare og jeg håber da også

og så vil vi se om vi kan lave noget permanent så vi kan lave

ydelsessystem sammen det blev der sagt

position at man ville have en ydelseskommission for at nå frem til en bedre model end den man har i dag af hensyn til blandt

lige uden for salen efter spørgetimen i april måned hvor

bliver lempet i udlændingepolitikken og at ydelserne

og hvad har vi til behandling nu l fem og fyrre første behandling forslag om at hæve ydelserne hvor størstedelen af de penge der bliver brugt til at hæve ydelserne går til folk

de her ydelser ikke hopper op og ned alt efter hvad der kommer af ny regering

lad os nu en gang for alle lave nogle ydelser som

jeg kan ret klart sige at nye borgerlige mener at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab derfor skal udlændinge ikke have adgang til offentlige ydelser i danmark

netop det der er udfordringen i

inden for længe fordi tre og tres procent af de familier som får ret til højere ydelser er udlændinge og hele halvfjerds procent af ydelserne halvfjerds procent af den regning man vil pålægge danskerne går til udlændinge mener ordføreren vitterlig at det er at fastholde

lever i fattigdom at man faktisk har mulighed for også at blive til noget og

hvert fald mindre chance for at blive til noget og jeg mener

at integrere dem samtidig med at vi laver en syv og tredive timersbidragspligt så de kommer til at bidrage og kommer til at stå til rådighed

anerkender ordføreren så ikke at incitamentet for de forældre til at gøre det som ville være det rigtige for familierne og for børnene nemlig at komme ud på arbejdsmarkedet nu hvor der er behov for dem og ikke om et år eller to

mindre når man bare får pengene serveret fra den danske stat

for at sætte ydelsen ned man interesserer sig ikke for det som vi skal gøre for at få de her mennesker i arbejde

er nødt til at fokusere på er hvordan vi får de her mennesker i gang hvordan sørger vi for at alle de indvandrerfamilier mor og far

kan vi nu sige tak til herre leif lahn jensen

arbejdsløse flygtninge og indvandrere

beskæftigelsespolitikken og det er en klokkeklar lempelse af udlændingepolitikken og derfor kommer venstre ikke til at støtte forslaget jeg skulle også hilse fra den konservative ordfører og sige at herre naser khader er overbevist om at den ordførertale jeg holder er den bedste ordførertale der nogen sinde er blevet holdt og derfor støtter de heller ikke lovforslaget i venstre mener vi at der er flere der skal bidrage til fællesskabet vi mener det burde være en selvstændig målsætning for enhver regering at føre en politik der får flere til at stå op om morgenen

og det lykkedes over al forventning

den tidligere venstreledede regering førte

syvogfirstusind børn at mindst en af deres forældre forlod kontanthjælpssystemet og blev en del af det største fællesskab

men de gode resultater vil regeringen nu begynde at rulle tilbage og det viser jo desværre med al tydelighed at det gamle arbejderparti er kommet meget langt væk fra de oprindelige ideer om værdien af at gå på arbejde

at tjene sine egne penge at nyde frugten af sit eget hårde arbejde og den stolthed man føler ved at ranke ryggen og gå på arbejde og gøre en forskel

det handler om skæbner om familier om frihed og fællesskab

nu vil se deres forældre stå op om morgenen og gå på arbejde og forsørge sig selv og ingen uanset hvor mange gange man kalder sig selv for børnenes statsminister skal komme her og påstå at det er gavnligt for børn at vokse op med forældre der ikke forsørger

ikke noget for regeringen

hellere bruge tre hundrede million kroner på højere sociale ydelser end man vil hjælpe folk i arbejde

lemper de også udlændingepolitikken for ud af de fjortentusinde og trehundrede familier der nu vil få flere penge gennem de højere sociale ydelser

det er tre og tres procent det forstår vi

at socialdemokraterne vil lægge navn til efter et klokkeklart løfte om det modsatte

er okay at sætte ydelserne op så færre flygtninge og indvandrere skal forsørge sig selv og bidrage til fællesskabet det kommer venstre selvfølgelig ikke til at støtte for vores grundholdning er at når man kommer til danmark og får tilbudt husly sikkerhed og

er det mindste man kan gøre at forsørge sig selv ellers skal alle vi andre jo gøre det

for slet ikke at tale om at de højere ydelser gør danmark til et mere attraktivt land at søge asyl i så for at opsummere regeringen vil gøre det mindre attraktivt at arbejde regeringen vil lade færre børn vokser op

og regeringen vil lempe udlændingepolitikken det kan venstre selvfølgelig ikke

at få folk i arbejde så er jeg nødt til at spørge ordføreren er venstre så tilfreds med at det kontanthjælpsloft som åbenbart var den kæmpestore

og halvtreds mennesker kom i job var det den kæmpestore forskel

og kontanthjælpsloft så var der næsten halvfemstusind børn der oplevede at deres forældre forlod kontanthjælpssystemet og blev en del af det arbejdende fællesskab

når deres mor og far eller deres far og far eller deres mor og mor står op om morgenen og går på arbejde så er man en god rollemodel vi tror sådan set på at en af nøglerne til at bryde den negative sociale arv

flere mennesker til at være en del af arbejdsfællesskabet ikke færre

bare er højere sociale

folk kan bidrage og at stille krav til nogen

har ladet sig inspirere af greve kommune hvor man har en glimrende beskæftigelsesudvalgsformand der står på folketingets talerstol lige nu

har indført krav om aktivering i syv og tredive timer for at modtage ydelser

det er vi helt klar til at

for at have skiftet synspunkt i sagen om børn i sagen om at mint kan komme hertil det synes jeg er rigtig klogt det jeg gerne vil spørge herre morten dahlin om

at det har den konsekvens at der er færre

børneydelse altså hvor ved man det fra er det noget han tror han håber

venstre har haft ualmindelig svært ved at dokumentere hvor mange der er kommet i arbejde på grund af kontanthjælpsloftet tror ordføreren ikke snarere at det skyldes gode konjunkturer måske endda skabt af den tidligere regering

og bare for at svare på den

ligger den aftale som venstre kommer til at lægge stemmer til jo fuldstændig i forlængelse af det arbejde som den tidligere regering indførte på området så det er jeg glad for at vi kan vi kan blive enige om

der sort på hvidt dokumenterer at der vil være færre mennesker

forslag om at hæve de sociale ydelser

det er en kombination af mange ting det er en kombination af ydelsesniveau erhvervspolitik

men man skal godt nok være blind for at påstå at ydelser ikke også spiller en rolle

som churchill sagde den eneste statistik jeg

venstres regime i beskæftigelsesministeriet man producerede den ene

at det det at indføre et kontanthjælpsloft var rigtig godt det holdt bare ikke i virkeligheden så derfor

er det ordføreren nu har den viden om konsekvenserne af det ene

indrømmer at det her forslag vil betyde at færre mennesker kommer til at være en del af det arbejdende fællesskab det er ikke mine ord det er sådan set

spørgerens egen partifælle som sidder i beskæftigelsesministeriets

rene banaliteter om at det selvfølgelig er bedst at gå på arbejde ja det er det selvfølgelig er det bedst at vokse op i en familie hvor forældrene er i beskæftigelse ja det er det

om at være i stand til at dechifrere de her elementer altså hvor meget skyldes så

morten dahlin indvie os i hvordan man her kan sammenligne udviklingen i de jobs for de her typer mennesker

kan ordføreren indvie os i hvad beregningerne viser at kontanthjælpsloftet isoleret set

er jeg som udgangspunkt et meget positivt indstillet menneske så jeg vælger at tage herre karsten hønges kommentar som som en kompliment så tak tak for det jeg tror vi bliver nødt til at kigge nuanceret på det her for at svare på herre karsten hønges spørgsmål hvis man stiller sig op og påstår at ydelsesniveauet ingen effekt har for at flere mennesker forlod kontanthjælpssystemet og blev en del af det arbejdende fællesskab

jeg ganske overbevist om at man tager fejl lige såvel som jeg er

man tager fejl hvis man påstår at det kun er ydelsesniveauet

af arbejdsfællesskabet det er selvfølgelig en kombination af mange ting herunder konjunkturer men at stå og påstå som jeg hører at herre karsten hønge gør at ydelser ingen effekt har

at vi tredoblede kontanthjælpen har det da selvfølgelig en konsekvens og kontanthjælpsloftet har jo også haft en konsekvens det har faktisk vist sig at være ret effektivt altså hvis formålet er at skabe fattigdom og det har også haft en effekt i forhold til at få folk i beskæftigelse

ikke benægte jeg beder bare ordføreren forholde sig til forholdet mellem det

i beskæftigelse som muligvis og efter al sandsynlighed var kommet i beskæftigelse alligevel over for at man rammer tredivetusind familier

hønge her må jeg nok erklære mig uenig med karsten hønge altså kontanthjælpsloftet integrationsydelsen to hundrede og fem og tyve timersreglen har haft

fra kontanthjælpssystemet og ind i det arbejdende fællesskab på grund af de her ting som altså ikke ville have gjort det

vi skal fejre som en succes det gør vi

gøre for børn der vokser op i fattigdom er at få deres forældre i arbejde

alle i arbejde og arbejder for fuld beskæftigelse derfor er jo egentlig lidt nysgerrig på

er de bedste redskaber til at få flere i arbejde for når man hører

de redskaber den tidligere regering tog i brug kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen er de bedste redskaber som ordføreren kender til at få folk i arbejde men er virkeligheden ikke

jo ikke var det der gjorde at flere kom i arbejde

ikke bekræfte at når man sammenholder

at få flest muligt i arbejde

set derfor jeg står her på folketingets talerstol og undrer mig over at man kan tage ordet og sige at man ønsker at få flest muligt i arbejde mens vi lige nu behandler et lovforslag fra den socialdemokratiske regering der har den præcis modsatte effekt altså vil gøre

færre der står op om morgenen og går på arbejde derfor må jeg bare konstatere at socialdemokratiet åbenbart kun mener det med flest muligt i arbejde i tale og ikke så meget i handling så spørge ordføreren hvilke redskaber der er mest effektive og

det som den tidligere regering gjorde med integrationsydelsen to

eneste den tidligere regering gjorde der blev blandt andet lavet brede aftaler

om at indrette beskæftigelsesindsatsen på en smartere måde

bredere både uddannelsespolitisk og erhvervspolitisk hvis vi skal sikre at vi får nogle flere mennesker

bidrog ikke rigtig til beskæftigelsen

kommer ikke til at gøre den store forskel for beskæftigelsen det som det her forslag handler om er jo at sørge for at der ikke er børn der vokser op i fattigdom i danmark

det fremmer heller ikke beskæftigelsen på den lange bane det fremmer ikke deres adgang til arbejdsmarkedet på den lange bane

det her forslag har en effekt færre mennesker vil arbejde færre børn vil se deres forældre stå op om morgenen og deltage i arbejdsmarkedet

er ved at sikre at børn kan se deres forældre

af sted om morgenen og gå på arbejde det er godt for børnene og for familien og så

hedder hjemsendelsesydelsesmodtager da det er lavet om det står lidt tricky i loven et sted står der integrationsydelser og

hjemsendelses og overgangsydelse

kan få tre tusind og halvtreds kroner om måneden

det vil fremme lysten til at blive

og de står til at skulle hjemsendes

vil rejse hjem når de får en pose penge

hvorfor skulle de så gøre en indsats for

nu har vi diskuteret meget beskæftigelsespolitik men der er jo netop også en udlændingepolitisk

når man nu sætter de sociale ydelser op og nærmest målretter dem til arbejdsløse flygtninge og indvandrere selvfølgelig også vil få en effekt på hvor attraktiv danmark er at komme til og hvor mange man tilskynder til at rejse hjem derfor vil jeg sige at det når nu regeringen vælger at bruge tre hundrede million kroner på højere sociale ydelser nærmest målrettet til

skulle undre mig om der er nogle der

så giver man dem et meget stort tilskud tilskud der egentlig gør grin med de danskere der til daglig tager

for at klare dagen af vejen for

frederiksen ind i statsministeriet om de ønsker at bruge

million kroner på at ansætte flere sygeplejersker på hospitalerne flere pædagoger i daginstitutionerne eller sende flere politibetjente på gaden eller om de ønsker at bruge tre hundrede million kroner på at sætte de sociale ydelser op

flygtninge og indvandrere så tror jeg godt jeg ved hvad de vælgere

længere væk fra arbejdsmarkedet

her rådighedsbeløb skulle komme tættere på arbejdsmarkedet ved

af det ordføreren siger

at få afklaret en uenighed hvis man som enlig kontanthjælpsmodtager med to børn modtager attentusinde og trehundrede kroner hver måned efter skat så er man mange ting men man er ikke fattig og jeg synes sådan set at det er et ydelsesniveau vi sagtens kan være bekendt i danmark og det undrer mig at

er for lavt jeg vil bare henvise til at beskæftigelsesministeren som spørgerens parti støtter ivrigt op

den regering som spørgerens parti støtter op om med ild og flamme og jeg ved ikke hvad i udvalgsspørgsmål selv har tilkendegivet hvilken effekt det her vil have når vi taler folk på arbejdsmarkedet

jeg vil mene at for nogle af de mennesker som er kommet under under fattigdomsgrænsen

udsatte med flere at det handler om det rådighedsbeløb man har ikke et eller andet tal man kan puste op

udbetalt efter et eller andet og

kommer ind på kontoen hver den første at enhedslisten så har lyst til at lægge alle mulige subjektive og individuelle beregninger ind går ikke når vi skal have en saglig politisk debat det drejer sig selvfølgelig om hvor mange penge der kommer ind på din konto

den første i hver måned det er det eneste seriøse tal

ordet tidligere så det sætter jeg sætter jeg stor pris på så siger spørgeren at

venstre fortsat bakker op om kontanthjælpsloftet

at når man som medlem af spørgerens parti ofte arbejder sammen med socialdemokratiet det være lidt svært at forstå det med at et parti mener det samme før valget som som efter valget men det burde ikke komme som en overraskelse at vi i venstre naturligvis bakker op om den politik vi selv førte før valget fordi den politik i sin helhed inklusive på ydelsesniveau gjorde at næsten halvfemstusind

for står op om morgenen og forsørger deres egen familie

for mig og for mit parti en værdi at vi ikke engang kommer i nærheden af at kunne sætte kroner og øre på

i forhold til den del om at fattiggøre folk vil jeg bare holde fast i at hvis man som enlig kontanthjælpsmodtager med to børn får udbetalt attentusinde og trehundrede kroner om måneden

mener jeg faktisk ikke at man er fattig og derfor står vi fuldstændig på mål for den politik vi selv førte før valget jeg kan også konstatere at regeringen lige nu pludselig ikke mener at de fattigdomstal de henviste til før valget er gældende efter valget men så

det er noget med flygtningeindvandrere eller om det er noget med arbejdsmarkedet

faktisk en

vil mene statsministeren og hendes regering så kommer

sige gør grin med de danskere der er ude på arbejdsmarkedet og knokler

arbejder til mindstelønnen måske på nittentusind

den her lovgivning omhandler jo selvfølgelig dem der er

opholdstilladelse alligevel tildeler regeringen med den her ydelse

en gennemsnitsydelse

dem der er på hjemsendelse så vidt

gav ministeren vel ikke det her svar

så være interesseret i at blive sendt hjem hvorfor skulle de så være interesseret at

fastsat at der skal ske en mere

en indvandringspolitik

der regeringen ser stort på det

så laver man det her indgreb hvor man så giver især dem der er på hjemsendelsesydelse et rigtig stort beløb tre og tres procent af

ikkevestlig herkomst det er simpelt hen noget af det mest gennemgribende og nedgørende over for

mere med hjem det er heller ikke dem der skal

de kan få dagligdagen dagligdagen til at fungere for

er lykkedes her og det må jeg så bare erkende

at den her lov kommer igennem det kan vi simpelt hen

de syge det ramte de handicappede

og især de enlige forsørgere bliver stadig væk ramt og det er jo dem vi forsøger at hjælpe med det her altså også

altså det som den borgerlige regering lavede sammen

der helt tilbage

eller andet sted hvor de fortrænger anden

have siddet i klemme i kontanthjælpssystemet

er blevet parkeret på kontanthjælp

for syge mennesker skal ikke være på en midlertidig ydelse som kontanthjælp det håber jeg at vi kan være enige om

de bedst mulige tarv de bedste muligheder i fremtiden

ikke skal lide materielle eller sociale afsavn

vejer tungest for dansk folkeparti

her drejer sig stort set

her endnu rigtig mange af dem her blandt andet de fem og

blevet integreret om de har fået fast opholdstilladelse i danmark

de står til at blive hjemsendt ydelsen er jo lavet om til en hjemsendelsesydelse

at så mange som muligt hurtigst muligt bliver sendt hjem til det land

får retskrav på at de har

at være i danmark men jeg håber ikke at det er ret mange af den gruppe her der får

rådighedsbeløb i hele vores samfund

og ikke hvorvidt forældrene er indvandrere eller danske

har man selvfølgelig et krav på at man skal have hjælp

på kontanthjælp er ramt af kontanthjælpsloftet

skal have hjælp til at komme ud og få et job det er også det der står i den nye beskæftigelsesindsats

der skal nedsættes en ydelseskommission

spørge kan radikale venstre acceptere at ydelseskommissionen arbejder under et mandat

svar kan radikale

lægge stemmer til et nyt ydelsessystem

vil gøre danmark til en mere attraktiv

for migranter bekymrer det ikke ordføreren at

at man vil få en forøget tilstrømning i betragtning af at

integrationen igennem de sidste

mange mange år ikke er lykkedes og vi har fået meget store konflikter i vores samfund som ellers var et trygt og roligt sted er det ikke en bekymring som

integrationsproblemer eller hvad er egentlig

at den nedsættelse af integrationsydelsen på tusind kr

ved at blive enige om i den tidligere regering bliver

der kom fra herre morten dahlin vil radikale acceptere hvis ydelseskommissionen kommer med et udspil der ikke hæver ydelsen for indvandrere vil radikale så sige okay det er godt så kører vi videre med det forslag eller har radikale et krav om at der skal komme en stigning i ydelserne når ydelseskommissionen kommer med

på ordføreren hvis man kigger på tilgangen af udlændinge og hjemsendelsen af udlændinge og man giver højere ydelser

så er er sværere at sige til dem i skal rejse hjem igen hvorfor skulle de gøre en indsats selv for at rejse hjem hvis de kan få nogle store ydelser

en rigtig stor ydelse kom bare til danmark så får i en stor ydelse men jeg har ikke fået svar

endnu om radikale vil acceptere at

og det regner og derfor har vi besluttet i dag i folketinget at solen i det mindste skal skinne på nogle det er nemlig de familier hvor man er nervøse for fremtiden vi vil række en hjælpende hånd

nemlig børnene i familier hvor man har svært ved at få enderne til økonomisk

et midlertidigt børnetilskud er som navnet siger midlertidigt arbejdet er ikke gjort færdigt med den her lov det er brandslukning indtil den kommende ydelseskommission lægger forslag frem om ændringer af hele systemet for sf er der altså kun brandslukning med det her forslag men da hellere brandslukning end flere og flere alvorlige forbrændinger brandsår på børn som kan have meget svært ved at vaske det af senere i livet for sådan er det nemlig med fattigdom et velfærdssamfund kan ikke se på at børn vokser

tidligere regering så vi nu er helt oppe på fireogtredstusinde og

er en god dag det er ikke de store ting

en hjælpende hånd til de mennesker som har allermest brug for det nemlig de fattige børn

ikke om det er de højere magter herre karsten hønge kigger efter

hvis ydelseskommissionen kommer med et udspil

det er ligesom at gå i gang med en kanelsnegl hvor vi tager lagene af og

om de kunne stå inde for

hæve ydelserne men lad det nu ligge det kan vi altid tage en anden gang

jo ikke kigger på andet end hvor der er børn

behov for at få et bedre liv det er det vi kigger på jeg har ikke det behov som herre bent bøgsted

at dele folk op i kasser og etnicitet

fattigdomsgrænse som sf og thorningregeringen havde

den fattigdomsgrænse som som sf lægger til grund er

den eneste der kan bruges den vi lægger til grund er den som bliver brugt af

skulle være en tre årig periode i fattigdom så det anerkender

diskussion men vi kan se dokumentation for at bare en år i fattigdom

er noget der slår igennem siden hen i et menneskes liv i valg af uddannelse risiko for at komme på førtidspension og

den relative fattigdom det er jo det som har effekten på mennesker og det er jo at man oplever fattigdom

ude af den igen efter tre år

relative fattigdomsgrænse er det den absolutte fattigdomsgrænse vi taler om

seriøst og sagligt set kan man selvfølgelig godt argumentere for at der er en tre årig

statistik arbejder ud fra fordi vi kan konstatere

kan måles efter en år det er rigtigt heldigvis

så er rigtig stor udskiftning i det men det er jo én diskussion den

om den relative fattigdom som jo er den der også slår igennem fordi

med til at give pædagogerne bedre muligheder

det med at veksle et børnetilskud som her og nu skal hjælpe trængte familier ud af akutte økonomiske problemer

oplyse herre karsten hønge om at man kunne ansætte fem hundrede og firs nye pædagoger for de penge som sf nu i stedet vælger at bruge på højere sociale

godt tænke mig at spørge herre karsten hønge

hvorfor har sf ikke prioriteret at få fem hundrede og firs nye

en børnehave det betyder utrolig meget for os men det giver jo ingen mening at sige vi skal have flere pædagoger hvorefter vi gøre livet ringere for børnene sådan at de børn der kommer i børnehaverne kommer med så tung en bagage at de er endnu sværere at arbejde

for pædagogerne vi ønsker at gøre en indsats for børnene både i forhold til at give deres familier bedre vilkår

havde vi en debat om en person som blev kaldt karina som sf først sagde

hun var en enlig forsørger med et barn og fik et beløb der svarede til det fik under det daværende kontanthjælpsloft det sagde sf var fattigdom

hun fik da ret mange penge så sagde

det var en fejl at vi sagde hun var fattig

vi genindført kontanthjælpsloftet nu efter at sf hævede beløbet selv om hun ikke var fattig

og nu får man igen cirka det samme beløb som karina fik dengang og så siger sf igen at man er fattig hvis man har sådan et beløb

ja det så var hun ikke fattig alligevel nu er der så en tilsvarende person med

hun igen fattig hvad er sfs politik omkring det her er det sådan at man stikker fingeren i munden og så ser man

at nogle tror at det er det der gør at folk bevæger sig i arbejde men effekten af fattigdom er apati det er opgivenhed det er passivitet det er at man bliver frosset fast fattigdom fører ikke til noget som helst godt

fru victoria velasquez

er det virkelig noget der er hjerteblod for os i enhedslisten

til daglig det kan betyde at man kan komme til børnefødselsdag med kammeraterne eller at

et år år under fattigdomsgrænsen kan få konsekvenser barn langt ind i voksenlivet her gør de midlertidige børnetilskud det at vi hjælper et stort antal familier og stort antal

integrationsydelsen eller den lave uddannelseshjælp ifølge lovforslaget drejer det sig om

trehundrede børnefamilier og cirka

familiernes økonomi vil blive forbedret lidt

lide helt så mange afsavn

derfor støtter vi selvfølgelig forslaget men desværre

af det midlertidige børnetilskud der vil stadig være mange familier

tidligere under en socialdemokratisk ledet regering som for eksempel i to tusind og elleve

på kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen

som det her forslag medfører og vi vil kunne hjælpe langt flere end vi gør nu

komme med et nyt forslag til et nyt ydelsessystem

ud i et bedre ydelsessystem

er

ind og hjælper nogle af de mennesker som har et af de allerlaveste rådighedsbeløb

vilkår red barnet mødrehjælpen dansk socialrådgiverforening og fagbevægelsens hovedorganisation

burde være alle under atten år

omfattet af det midlertidige børnetilskud derudover synes vi at det er ærgerligt at dem som bliver

er altså nogle af de familier som bliver allerhårdest ramt af de fattigdomsskabende reformer de mister den

kontanthjælp så hele familien kun lever af en kontanthjælp

måske to hundrede tre hundrede

ikke koste mange kroner men hos den enkelte familie vil det virkelig kunne mærkes og gøre en stor forskel ja helt kort

at det er gennemgribende

som har så mange ressourcer som har så mange penge stadig væk har mennesker som lever under fattigdomsgrænsen

hvordan forholdene er nu

er et vigtigt skridt i den rigtige retning og vi vil selvfølgelig stemme for

til de tidligere nævnte organisationer til næstehjælperne

og rykke i en anden retning end den tidligere regering

så selvfølgelig tak til de partier som har været med til at rykke i den rigtige retning arbejdet

ethundrede kroner efter skat som man har til rådighed til at leve for om måneden

hvor meget mener enhedslisten at en enlig forsørger med et barn skal have efter skat for at det ikke længere er fattigdom hvis femtentusind kroner ikke er nok er det så tyvetusind

indrettet vores system på du får en ydelse som kan være kontanthjælp uddannelseshjælp eller andet og så får du nogle supplerende ydelser det kan for eksempel være til din bolig hvis du har barn

sådan at det ligner at man har rigtig meget i forhold til hvad man måske

nyuddannet på sit nye arbejde

og de forskellige dele og det er derfor vi går ind og kigger på rådighedsbeløbet

så kan alle jo blive fattige og så kan alle jo få krav på nogle flere penge fra det offentlige det handler om hvor mange penge folk har til rådighed efter skat som de kan betale deres løbende omkostninger med og hvis man er enlig forsørger

hvad er nok hvis femtentusind kroner ikke er nok og hvis det beløb man nu vil

eller skal en enlig forsørger med et barn på kontanthjælp have tredivetusind kroner om måneden for ikke at være fattig

individuel mulighed for at få et forsørgelsesgrundlag som

i vollsmose eller om du bor i almenbolig et andet sted der er jo også forskel på hvad huslejen er

derfor vi har det system som vi har nu til slut vil

i forhold til fattigdom at der jo er flere dimensioner man skal regne ud fra

uddybe mere herfra for jeg

ordet

velfærd og fn har flere

måler afsavn og fattigdom på når det kommer til selve rådighedsbeløbet afhænger det jo af flere forskellige elementer

til ordføreren hvad vi tænker er rimeligt ud fra hvor mange børn man har og de forskellige

set helt de samme ting der har været i den undersøgelse så jeg kunne godt tænke mig at se om

vi vurderer for det man netop kan se er at det har en betydning

at få råd til tøj og også for

det som overraskede flere var det med nærende mad men selv der ser vi også at et problem

kunne godt tænke mig

kønskamp og der står enhedslistens mål er frigørelse af begge køn fra patriarkatets undertrykkende strukturer så står der noget om ligestilling og der står en del om kvinders adgang til arbejdsmarkedet

et andet sted på nettet kan man finde den her årlige gyserudgivelse fra danmarks statistik som handler om indvandrere i danmark og der kan man se ret tydeligt at indvandrere fra ikkevestlige lande og særlig kvinderne

de ligger også lavere end mændene

spørge ordføreren mener enhedslisten at det at give højere ydelser til særlig udlændinge fra ikkevestlige lande som ikke er i arbejde vil fremme deres mulighed for af patriarkatets undertrykkelse og opnå ligeløn på arbejdsmarkedet eller vil det

ønsket om at hjælpe mennesker med at komme i arbejde

manglende kvalifikationer altså uddannelse som man rent faktisk mangler

og det kommer til at få andre utilsigtede konsekvenser hvis man bliver så økonomisk presset som det er tilfældet med flere af de her borgere

at møde hinanden og gå og bekymre dig om din økonomi

sandheden er jo at de offentlige ydelser til indvandrere og efterkommere har været langt højere end de er i dag og alligevel har vi en meget stor andel af særlig ikkevestlige kvinder som har været parkeret på kontanthjælp

som altså ikke kommer ud på arbejdsmarkedet

patriarkatets undertrykkelse og som ikke kan kæmpe for den ligeløn som enhedslisten også mener man kan kæmpe for som kvinde

at enhedslisten nu mener at højere ydelser er en del af den kvindekamp som enhedslistens selv mener

mennesker har været på kontanthjælp i mere end to år selv om det skulle være en midlertidig ydelse

og det vi netop siger er at man skal lave en helhedsindsats over

forhold til økonomi at fattiggøre mennesker

at det er et problem at vi har i tusindvis af borgere i det her samfund der har siddet i måneder og år på kontanthjælp

at det at hæve de sociale ydelser får flere eller færre til at sidde i måneder og år kontanthjælp og hvis ordføreren er overbevist om at det får færre til at sidde på kontanthjælp kan ordføreren så ikke pege på det tidspunkt i danmarkshistorien

som folketing har hævet de sociale ydelser

det så har medført at færre mennesker

sammenligne os med har en enorm høj beskæftigelse til trods for at vi sammenlignet med andre lande også har høje ydelser så den argumentation synes jeg ikke helt

og ja det bekymrer os rigtig meget i enhedslisten at over tooghalvfjerdstusind mennesker

er et af vores tre hovedkrav til finansloven

kommer i klemme i systemet eller blive parkeret på kontanthjælp men blive visiteret til ordinært arbejde

hvor har hævet de sociale ydelser og så har det ført til at der er færre mennesker på de sociale ydelser

deroute men at det at man mister jobbet hvilket er ret

de fleste mennesker gør en gang imellem i løbet af deres liv ikke betyder at man skal gå fra hus og hjem

modsat den ordførers tale der var tidligere

ikke at sige at det er ydelsen

med privat gæld er det indbefattet i i rådighedsbeløbet eller er det

det rådighedsbeløb man opererer med i kommunerne i forhold til mange andre

rådet for socialt udsatte anvender og så videre og så videre

jeg i tvivl om hvad det er for en begrebsforståelse

skulle indgå men du kan

ikke at det skal indgå men jeg er lydhør over for gode argumenter for at det

og så være på en overførselsindkomst

jeg siddet og lyttet til debatten og jeg er faktisk oprigtigt

om hvad enhedslisten mener skal der være en forskel på at være i arbejde

kontanthjælpen skal op eller de samlede ydelser skal op

for integrationsydelsesmodtagere så skal der være en forskel på at være i arbejde eller

over det midlertidige børnetilskud det vil jeg bare lige sige fordi det lyder

der har været nogle misforståelser i forhold til det

kassedamen i netto en bjørnetjeneste hvis det er at man

at det at komme på kontanthjælp er det samme som at blive udsat for social deroute

hks overenskomster en bjørnetjeneste ved

simpelt hen ikke har nok at gøre godt med hvis det er at arbejdsløse derfor ser jeg det som en kerneopgave i et velfærdssamfund at hvis du mister jobbet hvis du bliver udsat for en ulykke eller hvis du bliver syg at du faktisk ikke kommer til at blive udsat for den her sociale deroute men at du kan komme til at have et niveau

at du netop ikke kommer til lide materielle eller sociale afsavn bare fordi du er arbejdsløs

kontanthjælp eller være en del af kontanthjælpssystemet med alle de ydelser der følger med

skal der være en forskel

et arbejde til mindsteløn og så være

men jeg ville gerne se på den mulighed at man kunne lave en dækningsgrad eller kompensationsgrad som er meget højere end den vi ser nu

kontanthjælpen jeg ved ikke præcis hvor niveauet skal ligge men altså at dækningsgraden kommer til at blive meget

at ordføreren vil hjælpe med

er hvad der bliver tilbage jeg fornemmede lige på et tidspunkt at

blive lidt i tvivl om sammensætningen af tallene og derfor

går de seks tusind seks hundrede kroner til husleje og de en tusind

tilbage vi ser det her som et plaster på

hvor stor en forskel det her plaster kan gøre imens vi venter på en bedre løsning

og ikke mindst børnefattigdommen ifølge tal

fireogtredstusinde og femhundrede børn under den tidligere anerkendte fattigdomsgrænse og knap en tredjedel af disse er under fem år cirka en tredjedel af de fattige børn har forældre på kontanthjælp

de samme muligheder som andre børn i samfundet

er ensomme ikke får nyt

har mulighed for at gå til fritidsaktiviteter

gode muligheder

det fortjener alle børn og vi har et ansvar for at ingen børn lades i stikken men at alle børn får reelt lige muligheder for en god start på livet det er også vigtigt fordi fattige

gode muligheder for at bryde den sociale arv

og skabe en familie i trivsel

vores samfund dyrt en god ting som jeg vil fremhæve ved det her forslag er at det midlertidige børnetilskud udbetales helt automatisk og således uden forudgående ansøgning en dårlig ting ved det her forslag som jeg vil fremhæve er

børnerådet børns vilkår og dansk socialrådgiverforening mødrehjælpen og red barnet også bemærker

vi støtter forslaget

herre lars boje mathiesen

df at de alle vender sig mod lempelserne i udlændingepolitikken jeg har også en forventning om at liberal alliances ordfører vil gøre det samme når han er på talerstolen her efter mig det er altså en samlet opposition som forkaster regeringens forslag om at give endnu flere penge til

afgørende for danmarks fremtid at vi får løst udlændingepolitikken fra bunden derfor er det også helt uacceptabelt når regeringen de radikale og venstrefløjen trækker danmark i den stik modsatte retning

bag de partier der lovede deres vælgere at man ikke ville lempe udlændingepolitikken i valgkampen man kan derfor konkludere at et flertal i folketinget i denne sag ikke regerer med folkets vilje men mod folkets vilje og det har

et værn mod i grundloven fra nitten tre og halvtreds

at undgå en situation hvor det her kommer til at være tilfældet så har man indført en mindretalsbeskyttelse den mindretalsbeskyttelse er det på sin plads at bringe i anvendelse hvis flertallet fortsætter og vedtager l fem og fyrre ved tredjebehandlingen

vil aktivere § to og fyrre i grundloven indsamle underskrifter fra tres folketingsmedlemmer og kræve det vedtagne lovforslag sendt til folkeafstemning inden det træder i kraft

vælgernes vilje skal altid stå over de valgte politikeres et flertal i folketinget kan ikke tillades at regere imod et flertal i befolkningen

i nye borgerlige forventer vi at medlemmerne af

som i dag har talt imod at give endnu flere penge til migranter og indvandrere vil skrive under og dermed sikre at vælgerne

lister til underskrift vil blive fremlagt her ude foran salen på dagen for tredjebehandlingen

der er fristen for at kunne bringe § to og fyrre i anvendelse

det er nu borgerne derude vi forsvarer

og det er nu de vil få svar på hvilke partier

og hvilke partier der blot begynder

en manipulation om at man beskytter danskerne og danmark og jeg skal opfordre alle folketingets medlemmer til at sætte danmark foran deres egen partipolitiske karriere det her handler ikke om christiansborgfnidderfnadder det handler om danmark der var en grund til at denne paragraf blev indskrevet i grundloven det var for at beskytte danmark og danskerne og det er nu

til dagpenge men som er på kontanthjælp jeg er sikker på at ordføreren udmærket er klar over at der er nogle mennesker som

nu talte vi jo om rådighedsbeløb før kun have ni hundrede kroner til mad til fødselsdag til vinterstøvler til alle de her forskellige dele og det synes jeg bare ikke helt hænger sammen så

om at en enlig mor på kontanthjælp kun ville

nye borgerlige har en politik der siger at du er forpligtet til at beskytte dig mod arbejdsløshed og det

komme i klemme og være et af de mennesker der kun har ni hundrede kroner til sig selv og til sit barn ni hundrede kroner i rådighedsbeløb til de dele vi nævnte før ser ordføreren ikke at der vil være

nej

gerne vil forøge et rådighedsbeløb hos mennesker

et ganske godt stykke tid men som jeg også synes er kommet rundt

så tak for bemærkningerne både til de partier der bakker op om det her lovforslag og også de partier

set ikke overrasket over bemærkningerne og den debat der har været af det her lovforslag siden vi landede en aftale tilbage i september måned

glad for at partierne på tværs af folketinget går så aktivt ind i debatten og det viser at vi her taler om en vigtig men også kompleks dagsorden med lovforslaget ønsker regeringen og aftalepartierne at give en økonomisk håndsrækning til forsørgelsen af de børn hvis forældre modtager hjælp i kontanthjælpssystemet

påvirket af kontanthjælpsloftet eller modtager integrationsydelse kontanthjælpsloftet som blev indført af den tidligere regering betyder at nogle familier rammes hårdt på pengepungen det gælder især enlige forsørgere men også andre børnefamilier og i sidste ende går det ud over børnene regeringen har en målsætning om at børn i danmark uanset deres baggrund og forældrenes situation skal have mulighed for at vokse op

under ordentlige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet derfor vil regeringen bekæmpe

indgået en politisk aftale sammen med det radikale venstre sf og enhedslisten om et midlertidigt børnetilskud en aftale der udmøntes med det her lovforslag de centrale principper for regeringen er vigtige det nye børnetilskud er nemlig blevet udlagt som en lempelse af udlændingepolitikken

af målgruppen er familier med ikkevestlig baggrund flere mener også at det ikke længere vil kunne betale sig at arbejde og at børnetilskuddet derfor ikke bliver til gavn for børnene jeg har tidligere sagt det i forskellige sammenhænge men vil gerne slå følgende fast så

om at der skal være en tydelig økonomisk gevinst ved at være i arbejde

fortsat fast på den stramme og retfærdige udlændingepolitik og for det tredje

øvrigt står på de faner vi vandrer med første maj at der med rettigheder følger pligter

midlertidige børnetilskud ændrer ikke på de her principper der skal være en økonomisk gevinst ved at arbejde

muligt at have en rimelig levestandard i den midlertidige periode hvor man er uden arbejde

i sidste ende gå ud over børnene

som vi ikke finder i det nuværende ydelsessystem derfor mener regeringen at der lige nu er behov for at give en økonomisk håndsrækning til de børnefamilier der er ramt af kontanthjælpsloftet og indførelsen af integrationsydelsen frem til at vi har et bud på et nyt ydelsessystem

lovforslag indfører et midlertidigt tilskud til de børnefamilier i kontanthjælpssystemet som har mindst vil der stadig væk være en gevinst ved at arbejde for eksempel vil en typisk enlig forsørger med to børn som får et job og tjener den laveste løn for ufaglærte på hks område have en månedlig gevinst på cirka tre tusind

vel at mærke forskellen når der er taget højde for det nye børnetilskud det er korrekt at den her gevinst er mindre end den ville være uden børnetilskuddet men jeg synes at en månedlig gevinst på tre tusind kroner gør en væsentlig forskel også i forhold til de mennesker der er i arbejde

og fritidsaktiviteter for børnene jeg mener selvfølgelig og helt afgjort

for børnene er at mor og far går på arbejde men jeg er ikke så bekymret for at forældrene i målgruppen generelt vil gå mindre på arbejde fordi de får et ekstra tilskud der kan bidrage til at dække almindelige fornødenheder til deres børn

arbejde også handler om andre ting end økonomi nemlig noget at stå op til om morgenen at indgå i et arbejdsfællesskab

i det store fællesskab og så kan en løncheck bare noget helt andet og bedre end en offentlig forsørgelsesydelse

pligter for regeringen betyder

skal stå til rådighed for arbejde og en aktiv indsats det gælder for alle

børnefamilier der får gavn af det nye tilskud

i regeringen for eksempel står alt for mange indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet her vil vi stille større krav

og andre udlændinge med et integrationsbehov

en række borgerlige partier der forsøger at udlægge det sådan

at det midlertidige børnetilskud ikke ændrer på at regeringen vil føre en stram og retfærdig udlændingepolitik hvor der er styr på tilstrømningen og hvor vi fastholder at udlændinge skal i arbejde for mig at se handler et velfærdssamfund helt centralt og blandt andet om et stærkt sikkerhedsnet som skaber tryghed for borgerne ydelserne skal have et niveau der både sikrer en gevinst ved at tage et arbejde og skal samtidig give en rimelig levestandard i den midlertidige periode hvor man er uden arbejde

som olof palme sagde engang trygge mennesker

som tilgodeser flere hensyn en balance der er fraværende i det eksisterende ydelsessystem samtidig er systemet kompliceret og svært at gennemskue for borgerne

at der er behov for et nyt ydelsessystem som kan sikre de rigtige balancer og samtidig indrette systemet mere enkelt derfor vil regeringen inden længe nedsætte en ydelseskommission som skal komme med forslag til et nyt ydelsessystem som kan sikre

at en række af de partier der i dag har været kritiske over for det midlertidige børnetilskud vil gå aktivt og

hvordan vi skaber et ydelsessystem med de rigtige balancer

og indførelsen af integrationsydelsen

vil jeg takke for den gode debat vi indtil videre har haft

behandling i udvalget tak for ordet

at ved det her forslag som nu er fremsat vil man have tre tusind

hvis man tager et arbejde til mindsteløn den gevinst ønsker

nu at sætte nederst så kan man diskutere om det er en tydelig økonomisk gevinst man fortsat vil have

ved at stå op tidligt om morgenen og så har man ikke taget højde for at det måske også koster penge at tage på arbejde

have barnepige en gang imellem til at passe børnene hvis man ikke kommer hjem i rette tid så synes ministeren at attentusinde og trehundrede kroner er for lidt siden ministeren ønsker at sætte

ufaglært hk job til mindsteløn vil modtage er en tydelig økonomisk gevinst og det

måske lidt mere i den polemiske ende men ikke desto mindre vel at mærke mere end de berømte to tusind kr som den daværende statsminister mente at man kunne købe et par sko for

jeg synes til gengæld at spørgerens spørgsmål jo bygger på en grundlæggende præmis

masse mennesker der sidder velkalkulerede og tænker kan det her nu lige betale sig for mig herre hans andersen ved jo udmærket godt med al den berøring han har haft med beskæftigelsessystemet som jeg i øvrigt har meget respekt for i herre hans andersens arbejde at mange af de mennesker der befinder sig

på de her ydelser har enormt mange komplekse problemer

til at påtage sig et arbejde der afgør

bare forstå at ministeren og også et flertal her i folketingssalen synes at de attentusinde og trehundrede kroner er for lidt og man også i dag ønsker at sætte det beløb

ydelseskommissionen skal nedsættes for at opnå de rigtige balancer

opnået endnu det må så betyde at ydelserne skal sættes

så er det forventningen fra ministerens side at ydelserne bliver sat yderligere

eller endnu ikke har givet kommissionen det år til at arbejde i jeg har ikke nogen forventninger om at kommissionens

jeg har en forventning om at kommissionen vil kigge på nogle af de ubalancer vi i dag synes der er mange knopskydninger i ydelsessystemet

er for kompliceret for borgerne at finde rundt i at

social eksport ud af de store byer og så videre det er jo alle de spørgsmål vi gerne vil bede ydelseskommissionen om at hjælpe os med at besvare og som jeg i øvrigt håber at hans andersens parti

er i venstres optik ikke en specielt stor belønning men man må jo forstå at det er nok for socialdemokratiet vil ministeren svare på om det beløb bliver endnu lavere efter ydelseskommissionens anbefalinger og de politiske forhandlinger der kommer til at foregå derefter eller vil ministeren åbne op for at ministeren er klar til at lave en aftale med venstrefløjen der gør den økonomiske gevinst ved at gå fra kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet mindre end atten kroner

det år til at arbejde i vil ende med at anbefale jeg vil til gengæld

opfordre partiet venstre til at gå konstruktivt ind i de drøftelser

komme på ryggen af det for jeg tror at langt de fleste der har arbejdet med beskæftigelsessystemet

har mødt borgere som på den ene eller den anden måde er kommet i klemme fordi de er syge nogen er måske endda handicappede nogen har måske endnu mere komplekse problemer og sidder fast i systemet

store udfordringer med at finde de rigtige balancer

er måske tynget af høj gæld andre er fanget i høje huslejer og har ikke mulighed for at komme ud af

den situation vi har i dag hvor det er at når en borgerlig regering kommer til

kan man jo forsætte langt ud i fremtiden og derfor tror jeg

kan regeringen politisk stå på mål for at gevinsten

gå fra at være en del af kontanthjælpssystemet og til at stå op om morgenen og gå på arbejde er mindre end atten kroner i timen behøver ministeren vitterlig en kommissions kommissions anbefalinger for at kunne svare på om regeringens politik er

at hver evig eneste enkeltindivid der er i vores kontanthjælpssystem

på nogle af vores andre ydelser ene og alene

ved jo godt og han har jo selv her fra talerstolen fortalt

været formand for beskæftigelsesudvalget i greve kommune at der er rigtig mange

højde for i den diskussion vi synes der skal være en tydelig økonomisk gevinst ved at være i arbejde ja

at folk der er ledige jo skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og vi hører det også nu her fra ministeren ikke desto mindre er der halvtreds procent af kontanthjælpsmodtagerne som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet når de bliver spurgt om de kan tage et arbejde inden for fjorten dage om de faktisk søger et arbejde eller om de reelt ønsker sig et job

nu ministeren har været minister i måske op til fire år og har holdt rigtig mange taler om at der på den røde fane han går rundt med første maj står noget om både rettigheder og pligter er det så forventningen at det har hjulpet og at det tal på halvtreds procent af kontanthjælpsmodtagerne som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet vil

medierne som de organisationer der arbejder med familier der er socialt udfordrede beretter om at der er mange børn der lider afsavn og det er derfor vi har lavet et midlertidigt børnetilskud indtil en ydelseskommission kan fremlægge

parti til at deltage

vi mener der skal stilles øgede krav

de folk der er i beskæftigelsessystemet vi mener også

tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen

mening alt for stor forskel på hvor dygtig man er rundtomkring jeg var oppe at besøge jobcentret i hjørring for ikke så lang tid siden hvor de

rigtig dygtige fordi de har investeret i beskæftigelsesindsatsen

andre steder hvor man ikke investerer i beskæftigelsesindsatsen og

sjældent til noget og selv om man holder mange taler om at ret og pligt hører sammen og at rådighedsreglerne jo sørger for at alle der ikke er i arbejde men står til rådighed

stor en andel der ikke står til rådighed har formentlig aldrig været større end det er nu om stunder så spørgsmålet er hvad vil vil ministeren gøre for faktisk at få folk til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

under borgerlige regeringer hvor

man har anvendt den og i borgerlige kommuner for den sags skyld

har fået sikret at der er så mange mennesker i beskæftigelse

at der er så mange på som ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet

komplekse udfordringer og komplekse problemer endda syge som er fanget i kontanthjælpssystemet

som kommer til at gå til udlændinge derudover undrer jeg mig lidt

ministeren siger nu at når man har nedsat den og

i direkte modstrid med hvad sfs formand

aftalt i forståelsespapiret skal ydelseskommissionen være færdig senest et år efter

blev indgået det skaber jo en klar bagkant

ministeren er det fru pia olsen dyhr som tager åbenlyst fejl eller er det ministeren som

så jeg tror ikke der er nogen stor uenighed mellem fru pia olsen dyhr

ordføreren også ser i lovforslaget så er

udløbsbestemmelse som er sommeren

da anbefale at man sætter sig ned og får snakket med sf for

har aftalt i forståelsespapiret at ydelseskommissionen skal være færdig senest en år efter

er tydeligvis en uenighed mellem regeringen og dens støttepartier på det her område

ellers kan jeg bekræfte herre lars boje mathiesens spørgsmål

i øvrigt også har gjort skriftligt og har været ude

også et udgangspunkt for vores

når vi diskuterer her i dag taler vi meget om incitamenter skal der mere pisk

værdigrundlag som vores velfærdssystem baseres på og som jo også tydeligt afspejler sig i de tal vi kan se hvor en meget stor andel af de mennesker der er kommet fra

ikke integrerer sig på vores arbejdsmarked til trods for at vi jo kan se at folk kommer hertil fra østeuropæiske lande uden at kunne et ord dansk uden at kunne et ord engelsk og meget let integrerer sig på vores arbejdsmarked

halvfjerds procent af de penge som nu skal afsættes

kommer til at gå til udlændinge så afspejler det jo nok i høj grad at vi har

nuværende tidspunkt jeg bliver nødt til at spørge mener ministeren at det er et udtryk for det som bør være og som i hvert fald i valgkampen var nogle af socialdemokratiets vigtigste værdier nemlig ansvarlighed og retfærdighed at vi nu skal give endnu flere penge til mennesker

midlertidige børnetilskud der kommer til

en pligt til at bidrage i syv og tredive timer

der var nogle positive gevinster ved dem på den korte bane men nogle af de negative effekter af de lave ydelser starthjælp

andelen af børn i ikkevestlige familier som blev sendt i daginstitution

med til at hæmme integrationen det er jo i øvrigt en af de andre årsager til at den her regering ønsker at flere med ikkevestlig baggrund flere indvandrerbørn skal i daginstitution

af de afsatte midler når vi taler

ikkevestlige indvandrere og udlændinge så mere end halvfjerds procent kommer til at gå til udlændinge

en forudsætning for at bevare vores grundlæggende velfærdssystem at de mennesker der er omfattet af velfærdssystemet

og regeringen også mener at der er grænser for hvor mange der kan komme til danmark og hvor hurtigt de kan komme til danmark fordi vi har et velfærdssamfund der bygger på rettigheder og pligter

også derfor at vi har tænkt os at indføre en ret til at bidrage for mange

en erhvervsfrekvens på atten procent blandt

vi mener også bare at tingene skal kunne hænge sammen for de børn der er

gøre deres integrationsudfordringer større ved at

det her emne ret alvorligt og de problemer der er forbundet

jeg synes lidt at vi hører et

den ufaglærte kassedame i forhold til hvordan det plejer at være fra

for de første to år er

indvendinger fra den ufaglærte kassedame

omkring at vi sætter en bund på kontanthjælpen

overenskomstmæssige mindstelønninger er

nogen overhovedet jeg i hvert fald har mødt om de eksisterer derude det gør de nok

spekulerer i om det bedre kan betale sig at være på kontanthjælp jeg vil dog til gengæld sige at jeg

at der vil være folk man kan finde rundtomkring som godt kan reagere

for smalt mellem det at være på kontanthjælp og det at være i arbejde

de ufaglærte gruppers fagforeninger sige det og jeg har heller aldrig selv mødt nogen

arbejdsløs ikke er det samme som social deroute og at vi faktisk gør op med noget af den ulighed

må kvittere for at flere skal med

kom til verden blandt andet på grund af herre

det har været en meget stor succes både for dem der har været i berøring med det og

at der er rigtig rigtig mange der befinder sig i vores ydelsessystem

sat i værk og kommer i gang der er sikkert mange der vil finde ud af at de hører til i et forkert system men det jeg godt vil

den nye lov om hjemsendelses og overgangsydelse træder i kraft

er der integrationsydelsen vi snakker om det er sådan lidt dobbeltkonfekt

ministeren skal tildele ekstra børnetilskud til

netop fordi de får en hjemsendelsesydelse her fra

skal være i danmark og som dybest set venter på at rejse hjem

det der desværre også nogle gange

er et kedeligt faktum er at rigtig mange ikke har mulighed for at rejse hjem før

for at deres børn heller ikke skal lide for store afsavn

man sikkert altid kan diskutere det er

der er et stigende antal af dem der måske har fået

kan rejse på ferie til syrien der er ingen problemer der er mange steder i syrien

er forsvarligt at være folk kan godt rejse på ferie

knalddygtig udlændinge og integrationsminister der også

i en sådan grad at han helt sikkert også gerne vil drøfte det videre

kristendommen er den mest dominerende religion

men faktum er at der er nogle grupper som er meget langt væk fra

kan man sige det danske samfund og danske værdier

en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet og det mener jeg helt grundlæggende er en kæmpe udfordring for danmark og noget vi skal gøre noget ved

en af måderne vi gerne vil sørge for at der bliver gjort noget ved det på

skal i daginstitution de skal lære sproget de skal i skole

se deres mor og far gå på arbejde eller om ikke andet ud til en aktivitet hver evig eneste morgen det er sådan vi gerne vil sikre

ved vi at det i meget høj grad er sociale og kulturelle barrierer for kvindernes vedkommende der gør at de ikke er i arbejde eller ude at deltage i alle mulige andre aktiviteter

der skal nogle andre ting til end en egentlig fattiggørelse

om de rigtige balancer om vi har fundet de rigtige balance med det her

ikke sikker på men det er i hvert fald et bidrag til at sørge for at færre børn lider for store

oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger derved sikres at

beretningerne tilgår de enkelte medlemslande sådan at snyd lettere kan opdages skatterådgivere forpligtes præcist til at indberette inden for en frist på tredive dage og som det sidste element indføres der sanktioner i form af bøde i det tilfælde hvor der indberettes urigtige oplysninger eller hvis indberetningspligten ikke overholdes overordnet ser socialdemokratiet det her

som et skridt i den rigtige retning det er rigtig godt at vi i eu kan stå sammen i

kampen mod skatteunddragelse og i socialdemokratiet vil vi naturligvis bakke op om den kamp derfor støtter socialdemokratiet lovforslaget

skattekontrolloven kildeskatteloven ligningsloven og pensionsbeskatningsloven med lovforslaget

vi gøre det obligatorisk at udveksle oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

skatteplanlægning bliver stadig mere kompleks og med det her lovforslag

vi styrke myndighedernes adgang til oplysninger som er nødvendige for at minimere omfanget af aggressiv skatteplanlægning for venstre er det grundprincip at alle betaler den skat de skal aggressiv skatteplanlægning er i strid med det princip for aggressiv skatteplanlægning har nemlig til formål at udnytte ukendte huller i skattesystemerne på tværs af landegrænser det ønsker vi ikke og derfor hilser vi direktivet og lovforslaget velkomment det er desuden med til at sikre en ensartethed inden for rammerne af fællesmarkedet og det synes vi også i venstre er fornuftigt så vi er helt grundlæggende meget positivt stemt over for lovforslaget men vi har også nogle bekymringspunkter

er gennemskuelige at de er forståelige og at de er til at sætte sig ind i for dem der skal operere med dem ud i den virkelige virkelighed derfor er der også flere forhold som vi ser frem til at få uddybet og afklaret i udvalgsbehandlingen det drejer sig blandt andet om definitionen af rollen som mellemmand hvad forpligtelsen præcist medfører hvornår fritagelsen for indberetningspligten vil kunne finde sted og

nogle spørgsmål i forhold til til fortroligheden mellem

vil venstre gerne være med til at sikre at folk betaler den skat de skal så vi er positivt stemt over for lovforslaget og vi glæder os til at få præciseret nogle af tingene

gerne spørge venstres ordfører om man ikke synes at

skatterådgivere revisorer og advokater

det ikke lidt en principiel problemstilling

er mere tryg ved at det bliver fastlagt i

venstres refleksioner forhold til det retssikkerhedsmæssige i at det er bekendtgørelsesniveau eller det

vi har gjort os i venstre indtil videre omkring det for det er jo en af de ting der også hvis man nærlæser høringssvaret bliver nævnt fra flere forskellige parter nemlig balancen mellem hvad der efterfølgende skal fastsættes af ministeren på bekendtgørelsesniveau og hvad der skal indgå i selve lovteksten

kan leve op til her fra folketingets talerstol kan jeg sige at den diskussion er vi fuldstændig villige til at indgå i i udvalgsbehandlingen og det

kan sagtens ske at når vi når frem til tredjebehandlingen

der fundet en anden balance i hvad der skal være en del af lovteksten

klare rammer for hvad der gælder og hvad der ikke gælder

netop det med dansk folkeparti og med de andre partier der måtte have nogle af de

det gælder eu direktiver

grundlæggende om at vi skal bekæmpe

aggressiv skatteplanlægning hen over landegrænser ved at man kan udveksle oplysninger mellem skattemyndighederne det synes vi er et rigtig godt redskab

at undgå den her aggressive skatteplanlægning så det er egentlig et ganske positivt tiltag når man kigger ned i lovforslaget

andet om en indberetningspligt for skatterådgivere altså revisorer advokater eller andre det er jo typisk rådgivere i skatteplanlægning og det

brug for en rådgiver der synes vi det er positivt

de får hånden på kogepladen hvis man kan sige det sådan og har et medansvar for den rådgivning de

kommer dobbelt fradrag eller dobbelt beskatning og

positivt nok men

man siger at hvis de går over grænsen skal der

lovforslaget udmøntes på bekendtgørelsesniveau jeg synes jo det er noget der

skulle være en del af lovforslaget i stedet for

mig men når jeg sidder og læser lovforslaget så kan

ikke gennemskue hvem eller hvad der egentlig er omfattet af det her lovforslag og det synes jeg vi er nødt til at få dykket ned i i

man snakker om rådgivers tavshedspligt at det ikke bare

helt klart hvad det er der skal indberettes

kan man blive oversvømmet af oplysninger og så kan de

vigtige jo så drukne i mængden og så får man ikke det ud af det man gerne vil have så

nogle oplysninger man vil have indberettet der står i lovforslaget

skatteordninger

er en ordning jeg kan

man sidder som revisor eller advokat derude

det så alt man bare skal indberette og så drukner skattemyndighederne

vi ikke noget ud af det så jeg er nødt til

kathrine olldag fra radikale venstre

velkendt skuespil der udspiller sig hernede i folketingssalen vi

tilsendt et ekstremt kompliceret lovforslag på skatteområdet derefter går den ene ordfører efter den anden op og foregiver at man har forstået hvad det handler om og

ikke bliver stillet spørgsmål af detaljeret karakter som man ikke kan svare på og til sidst går ministeren op og håber det samme

rigtigt har forstået hvad det her går ud på jeg synes at vi er nødt til at forlange at det bliver skrevet på en måde så vi kan forstå hvad det handler om jeg har det

står klart hvad det er vi egentlig giver tilladelse til der står her i lovforslaget at der kommer til at være en pligt for mellemmænd eller skatteydere til at indberette om grænseoverskridende ordninger ordninger er godt nok

en ordning kan defineres som enhver transaktion plan handling operation aftale tildeling forståelse løfte tilsagn eller begivenhed altså enhver form for handling eller begivenhed

hen behov for at det bliver indskrænket hvad det er

tilladelse til lige nu står det fuldstændig

takke både dansk folkepartis ordfører og også konservatives ordfører

og kigger på punkt tre økonomiske omkostninger for staten og for

det har jeg fundet ud af der står der at det mindst vil koste halvtreds million

implementere en eller anden form for it system man siger samtidig også at det er vanskeligt at sige om det her

mindst ti million kroner om året at vedligeholde og drifte det her it system

lovforslag og det får mine alarmklokker til at ringe når man så samtidig

hvis det er en indberetningspligt som det er her til mellemmænd

det vil sige revisorer og andre så har det da en utrolig stor omkostning for erhvervslivet medmindre man regner med at de her revisorer pludselig begynder at arbejde gratis

mig i i udvalgsbehandlingen at man kiggede på hvordan det

for erhvervslivet når når nu revisorer skal skal til at lave det her stykke arbejde for jeg tror ikke på at de arbejder pro bono på sådan en opgave som

om kompleksiteten af det her lovforslag og den manglende konkretisering der er af hvad der faktisk omhandles her

vi deler de tanker og synes at det her trænger til en grundigere belysning herunder er vi også meget meget skeptiske over for at lovforslaget bemyndiger ministeren til at fastsætte regler via bekendtgørelser om i hvilket omfang for eksempel advokater er undtaget for indberetningspligt på det område

det meget centralt at man kan gå til sin advokat og tale med advokaten om hvilke udfordringer man har med loven og hvordan loven er indrettet uden at advokaten kan bryde dette fortrolighedsforhold som opstår med klienten

det er jo faktisk eksklusionsgrund og grundlag for at man kan miste sin bestalling som advokat hvis man bryder sin tavshedspligt i dag og nu er vi så ved at vedtage et

det føler vi os ikke trygge

et par enkelte ord om den vane der er her i folketinget

at man ikke går på talerstolen og begrunder sin stillingtagen et eksempel på det problematiske i det så vi

for få minutter siden og

en kritik af enhedslistens jette gottlieb det er en kritik af det parti sf som

forstod jeg det at det er vigtigt for os som parti sf at advokater ikke er undtaget for indberetningspligt

mulighed for at trykke på spørgeknappen og

til trods for at sf i denne folketingssamling har mange flere mandater

i liberal jo kun tre efterhånden så har sf ikke kunnet afse tid til at komme her den vigtigste

under førstebehandlingen og fortælle hvad man agter at stemme til et lovforslag

for at andre partier kan udfordre ens synspunkt

det er desværre ikke kun sf det er mange andre partier som ikke gider at komme her

vi for eksempel i liberal alliance har eller nye borgerlige har

så meget som den har gjort

deltage i det der er det mest demokratiske der foregår i det

nemlig at stå inde i salen og stemme og at begrunde sin stemmeafgivelse og stille sig til rådighed for kritiske spørgsmål men det må vi jo tage på et andet tidspunkt i et andet forum måske man nu har

det jeg fornemmer grundlæggende er en positiv modtagelse af det her forslag jeg indrømmer gerne at det er

mange af spørgsmålene kan vi tage i udvalgsarbejdet vi er

selvfølgelig helt med på

besvare spørgsmålene

men som sagt vedrører lovforslaget her jo altså indsatsen mod det der også hedder aggressiv skatteplanlægning som efter regeringens opfattelse er fuldstændig uacceptabelt

for at skatterådgiverne tager et medansvar altså et medansvar for at forhindre at det rent faktisk sker lovforslaget

rådets direktiv helt nøjagtigt det der hedder nummer otte hundrede og to og tyve fra femogtyvende maj to tusind og atten om netop ændringen af det her bistandsdirektiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på

indberetningspligt i grænseoverskridende ordninger

kaldet dac6 lovforslaget indeholder regler vedrørende obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligt i grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger det lyder lidt kompliceret det er det også men automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder er afgørende for at kunne sikre at myndighederne har adgang til de oplysninger der er nødvendige for at der kan træffes eventuelle foranstaltninger for netop

modvirke aggressiv skatteplanlægning efter direktivet forpligtes skatterådgivere til inden en frist på tredive dage at foretage indberetning til skattemyndighederne om skattemæssige ordninger der som udgangspunkt forudsættes at være lovlige men som potentielt kan anvendes til aggressiv skatteplanlægning på tværs af landegrænser indberetningspligten gælder uanset om skatterådgiveren udformer en generel ordning som kan anvendes af en bredere kreds af klienter eller om skatterådgiveren udformer en ordning som er tilpasset den enkelte klients forhold med det forslag

lægges der op til at alle skatterådgivere vil blive forpligtet til at tage del i dette ansvar uanset om der er tale om revisorer

rådgivergruppe i det lovudkast

som hen over sommerferien har været i ekstern høring

der lagt op til at advokater skulle fritages for indberetningspligt hvilket direktivet gav mulighed for da fritagelsen efter

det her lovforslag bredt

fortroligheden i et advokat klient forhold ville advokaten ikke skulle indberette om ordninger som blev udbudt til en klient

hvor der blev udbudt generelle ordninger ville advokaten have en indberetningspligt regeringen lægger vægt på at alle skatterådgivere tager et ansvar for at hindre skatteundgåelse især i de situationer hvor der er tale om aggressiv skatteplanlægning

er det fremsatte lovforslag jo altså også tilrettet på det punkt så advokater i videst muligt omfang forpligtes til at indberette om skattemæssige ordninger til skattemyndighederne på lige fod

og andre der yder skatterådgivning i den her foreslåede model

er der samtidig taget hensyn til den rolle som advokater spiller i det danske retssamfund når der skal sikres et velfungerende retssystem

foretager indberetningen der er tale om oplysninger som klienten selv skulle have indberettet hvis advokaten havde været omfattet af direktivets undtagelsesmulighed men med denne model pålægges advokaten altså at sikre at indberetningen rent faktisk sker det er den tilføjelse

til lovforslaget

den skal ses i sammenhæng med den debat der også

panama papers luxleaks og andet og så selvfølgelig relateret helt skarpt til den eu debat der efterfølgende har været om de her store sager hvor lovforslaget altså som sagt er en udmøntning af rådsdirektivet nummer otte hundrede

ukendt at det bliver en bekendtgørelse i udvalgsarbejdet kan vi sagtens komme tættere på hvad grænserne

i forhold til hvad det helt konkret kommer til at stå i bekendtgørelsen

centrale her er at danmark

i den situation at vi skal gennemføre det her

også kan spille en aktiv rolle i værnet mod det det handler om nemlig hvordan man kan undgå aggressiv skatteplanlægning som jo desværre har vist sig at være et kæmpestort problem for

meget store mængder data ind i skattestyrelsen så risikerer man vel at man drukner i indberetninger og derved ikke får fat i de væsentlige

spørgsmålet om

udvalgsarbejdet eller i lovforslaget

det ikke noget der er en grundsten i vores retssikkerhed at man har en advokat man kan bede om at få en

det ikke noget der bør være beskrevet i

jo også hørte er helt central

retssamfund betyder det at man ikke kan forpligte advokaterne til i situationer som den her at medvirke til indberetningsordninger det mener vi ikke og

hvor klienten forpligtes til inden tredive dage selv at indberette og

er det så advokaten der tager over der tror jeg godt vi kan vi kan komme tættere på at få beskrevet

tavshedspligten så det fremstår helt klart det

konstruktioner og andet på skatteområdet som i udgangspunktet er lovlige

at placere værdier i skattely

anden aggressiv skatteplanlægning på tværs af grænser

at forpligtelsen træder til for både advokaten og

revisoren og for de indberettede og i advokatens tilfælde altså hvis klienten så ikke gør det

fordi det nok må siges at være stort set umuligt at lave de her ordninger hvis

som rådgiver kan vide hvad det præcis er der ligger i en skatteordning og

faktisk også kan se det i et lovforslag

ikke bliver antastet men at advokaterne

lovforslaget at en ordning

omfatte en række ordninger

en ordning kan være enhver transaktion plan handling operation aftale tildeling forståelse løfte tilsagn eller begivenhed

være alt så vi giver bemyndigelse til at der kan være krav om at man skal indberette alt jeg har behov for at skatteministeren forklarer

stemme for lovforslaget hvad er

tror det er vigtigt at holde fast i at formålet med det her er yderligere at dæmme op for det som man har set når det handler om aggressiv skatteplanlægning på tværs af

positivt at eu samarbejdet er kommet hertil hvor vi i fællesskab kan være med til ikke bare som land selvstændig nation

dæmme op for de her skattemæssige ordninger

er heller ingen andre her i folketingssalen der har forstået hvad lovforslaget går ud på

skal vi så stemme for noget som vi ikke ved hvad er det synes jeg vi skal og hvis ikke skatteministeren klart kan definere for os hvad det er han beder om

har været positivt indstillet over for i andre lokaler i det

men jeg føler mig ret overbevist om at det her forslag vil være et forslag som vil styrke samarbejdet om bekæmpelse af skattely

det er som sagt et forslag som nu er kommet så langt at selv ordninger der er lovlige men som kan bruges til at

indberettes og det er der hvor vi pålægger advokater og revisorer at medvirke til det i fremtiden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

er jo en pose blandede bolsjer og en udmøntning af en aftale som

blev lavet inden folketingsvalget og dermed også inden regeringsskiftet

en bred kreds af partier som selvfølgelig også efter valget ønsker at omsætte den aftale til til virkelighed det vigtigste set med

have flere til at vælge en erhvervsuddannelse

man skal hæfte sig ved som et udtryk for en bevægelse i en retning som vi i socialdemokratiet støtter op om

som jeg ved at vi vil arbejde for at

med regeringsmagten det første er at vi skal sikre tilgængelighed af uddannelser i hele landet det element

at man kan udbyde erhvervsfaglige grundforløb på nogle af de institutioner der ligger ude i landet men som ikke er erhvervsskoler

for eksempel på et gymnasium

kan udbyde en grunduddannelse så det ikke er det at der er langt til

vigtigt at sige at når man giver den her mulighed

i stand til at gøre det kvalificeret altså om det er en høj nok kvalitet det er jo baggrunden for

og af høj kvalitet derude det andet element som jeg synes er

det første her var at sikre uddannelser bredt forankret

at vi skal have ungdomsuddannelserne til at samarbejde bedre i stedet for at konkurrere som vi jo desværre over nogle år har set en en tendens til at der fokuseres meget ensidigt på og det der er samarbejdet her handler om et henvisningstaxameter altså det handler i bund og grund om at hvis et ungt menneske er kommet ind på et gymnasie men måske i virkeligheden finder ud af at han eller hun skulle have været på en teknisk skole på en erhvervsuddannelse så giver vi mulighed for at gymnasierne kan få et henvisningstaxameter for at sikre at den unge i virkeligheden bliver placeret på den rigtige hylde

bliver straffet økonomisk for at lade den unge

noget som passer bedre så det synes vi også er et positivt element så

ting i forslaget som eksempelvis at oldtidskundskab ikke kun skal være på de offentlige stx gymnasier men også på de private og på den måde er der en række ting hvor man sidestiller og det støtter vi selvfølgelig op om der vil være en evaluering

en erhvervsuddannelse altså om det

tak til en lang række partier og til den tidligere regering som jo satte det her i søen nu glæder vi os til at

at støtte lovforslaget det er som socialdemokraternes ordfører sagde

som i høj grad skal sikre en bedre geografisk dækning af blandt andet erhvervsuddannelserne ved at have mulighed for at kunne udbyde det

der ikke ligger en stor erhvervsskole og hvor man derfor kan have

en satellit et grundforløb på et alment gymnasium eller på en anden uddannelsesinstitution

afvejning af at sikre en geografisk

en vigtig del af det at sikre et danmark i bedre balance også uddannelsesmæssigt

for unge mennesker i hele landet at tage en erhvervsfaglig uddannelse

at flere unge der udfordres på deres uddannelsesvalg måske

et alment studiemiljø der ligger tættere på

lidt a la den campustankegang som vi sådan set gerne vil understøtte generelt

arbejder videre med i fællesskab nu kommer vi jo til at udskyde indfasningen af det med en år som en del af

er enormt vigtigt at vi også økonomisk tager hånd om de situationer hvor et ungt menneske har valgt en uddannelse men måske egentlig efter de første par måneder på uddannelsesinstitutionen finder ud af at det nok ikke

at der så ikke er institutioner der måske kommer til at institutionstænke og økonomitænke

hvis det viser sig at de har valgt forkert

derfor skal vi også med henvisningstaxameteret være bedre til at understøtte en bedre vejledning

men også i omvalgssituationen så

bakker vi op om l ni og halvtreds vi kommer til at stille nogle

det er et godt lovforslag som udmønter den politiske aftale vi lavede

gymnasieområdet som har ligget

gymnasieforligskredsen og det er

vil styrke erhvervsuddannelserne

at det er utrolig væsentligt at styrke erhvervsuddannelserne og det

se positivt på det ene er her

man gør det muligt at udbyde erhvervsuddannelser på gymnasier i visse tilfælde i visse områder det der for os har været vigtigt i

er at indhegne det sådan at det ikke bliver misbrugt

erhvervsuddannelser vi må ikke stille gymnasierne

i forhold til erhvervsuddannelserne hvis der er erhvervsuddannelser i nærheden så det er meget væsentligt for os at den her

ordning bliver der holdt øje med og at den bliver ved med kun at blive brugt i de tilfælde hvor den virkelig kan give mening og tilføje noget ekstra til erhvervsuddannelsesområdet det andet

gavne erhvervsuddannelserne er henvisningstaxameteret hvor vi også mener at det her

taxameter forhåbentlig kan være med til at dæmpe den konkurrence der desværre

gymnasier og erhvervsuddannelser hvor gymnasierne fastholder elever som egentlig bør videresendes til andre uddannelser der bliver det med henvisningstaxameteret nemmere

for gymnasierne at slippe de elever som ikke bør være på gymnasiet men som skal videre eller over på en erhvervsuddannelse så det er to positive tiltag som forhåbentlig vil styrke erhvervsuddannelserne for vi har i danmark for få der tager erhvervsuddannelser i forhold til hvor mange der tager gymnasiale uddannelser det sidste tiltag som jeg vil omtale ser vi også meget positivt på og det er det her med at man gør oldtidskundskab obligatorisk på alle gymnasier herunder private gymnasier oldtidskundskab er et utrolig væsentligt fag selv om det er et meget lille fag men det er

bærer så meget almendannelse i sig

nogle der er uinteresserede i og der er faktisk nogle der mener at det er

mener vi præcis det modsatte og derfor er vi glade for at det nu bliver obligatorisk sådan at de private gymnasier som har lyst til at smide det i skraldespanden

har også en integrationsmæssig betydning at at de folk der tager en almen studentereksamen i danmark

græsk romerske oldtid det har man meget glæde af fordi den er helt afgørende for

vores europæiske kultur så alle disse

på gymnasieområdet er som sagt ting som vi ser positivt på og derfor støtter dansk folkeparti

kompensation et såkaldt henvisningstaxameter når de hjælper elever som er begyndt på en gymnasial uddannelse på deres skole med at finde sig til rette

indeholder lovforslaget også den mulighed at almene gymnasier og

på erhvervsuddannelserne en mulighed de ikke havde tidligere og som er tænkt benyttet i de tilfælde hvor de unge har langt til nærmeste udbud af

at give flere unge mulighed for at tage en erhvervsuddannelse er et formål som vi bakker op om i radikale venstre for danmark har brug for flere faglærte på den baggrund støtter vi

om indførelsen af et henvisningstaxameter vi skal hjælpe de unge der er havnet det forkerte sted med at finde den hylde der er rigtig for dem derfor bakker vi op om at man belønner udbyderne af gymnasiale uddannelser når de hjælper eleverne videre på en erhvervsuddannelse hvis det viser sig at gymnasiet alligevel ikke var det rigtige valg for den unge derudover er det rigtig vigtigt for os at alle unge har gode ungdomsuddannelsesmuligheder uanset hvor i landet de bor derfor støtter vi også at almene gymnasier

vucer i de her særlige tilfælde får mulighed for at udbyde grundforløb på erhvervsuddannelserne når afstanden er for stor til et andet udbud af erhvervsuddannelse

ønske om at vi følger processen og evalueringen tæt

om at man vil indføre oldtidskundskab som obligatorisk fag på de private gymnasier også noget vi kan bakke op om for selv om de private gymnasier skal have nogle særlige frihedsgrader mener vi også det er vigtigt at holde fast i at de i hovedtræk skal svare til de offentlige gymnasier ikke mindst fordi gymnasiernes formål jo er at forberede til videregående uddannelse og der skal studenterne jo gerne have det samme kit af almen dannelse med i bagagen på den baggrund støtter vi det samlede lovforslag og vi håber især at vi med det kan tage

have noget af det samme indhold som man finder på det generelle almene gymnasium

at finde balancen mellem at være fri vi har

at man egentlig med fordel også kunne kigge på

netop i forhold til sammenligning med grundskolerne

ikke på samme måde forbereder til videregående uddannelse derfor har det en anden

vigtighed på gymnasierne at man kommer af sted med det samme

synes jeg det er positivt at vi faktisk gør oldtidskundskab til et obligatorisk fag

de private gymnasier i højere grad skal følge regelsættet for offentlige gymnasier

geografiske dækning af erhvervsuddannelsernes grundforløb og og støtte elever der har valgt gymnasievejen til at foretage et omvalg i retning af erhvervsuddannelserne i enhedslisten

forslagsstillerne i at det er fornuftigt at sikre gode muligheder for at tage en ungdomsuddannelse i hele landet vi er også enige i at det er en god idé at finde økonomimodeller sådan at uddannelsesstederne ikke har et økonomisk incitament til at fastholde elever

over i et andet uddannelsesforløb men men vi synes faktisk ikke at

man med det her forslag rammer helt rigtigt det synspunkt er vi jo ikke mutters alene med kan man se

det er vel nærmest sådan at der

stort set ikke er nogen af høringsparterne der er rigtig tilfredse

en lang række kritiske

først til henvisningstaxameteret jeg vil sige at vi deler ærgrelsen over at det entydigt går i retning af at understøtte elever

gymnasiet til erhvervsuddannelserne

vi deler de bemærkninger der er blandt høringsparterne om

ikke trives på en gymnasieuddannelse kan vælge om lige så fornuftigt havde det jo været at have et økonomisk incitament til at erhvervsskolerne ikke holdt på elever

som ønskede et omvalg det er nu ikke

det som vi særlig har hæftet os ved er

er over for at give mulighed for

at have erhvervsuddannelsernes grundforløb ude på gymnasierne og vi bemærker at

er noget som eleverne er stærkt kritiske over for det er noget som

er meget kritiske over for

både i forhold til uddannelsernes kvalitet

det forekommer som om at man ikke energisk nok har afsøgt andre muligheder for at sikre den geografiske dækning og med det vil jeg også godt understrege at jeg er meget enig i intentionen om at vi skal sikre en bred geografisk dækning af vores ungdomsuddannelser vi ved fra undersøgelser ikke mindst dem der er lavet af danske regioner

hvis der er for lang vej til uddannelsesstedet men ikke desto mindre synes synes vi altså også at med de kritiske bemærkninger der ligger fra organisationernes side så havde det været klogere at finde en anden løsning det havde været klogere at kigge på et samarbejde

flere erhvervsskoler imellem hvordan der kunne laves et rent praktisk lokalemæssigt samarbejde mellem erhvervsskoler og gymnasier

heldigvis skal den evalueres heldigvis er den rammet ind

i hvilket omfang det her kan lade sig gøre

vil jeg sige for intentionen

er vældig glad for at jeg har det her også nu når jeg også har forskning og uddannelse for det hænger så godt sammen

hænger nemlig rigtig godt sammen for det vi gør på erhvervsskolerne og på gymnasierne farver jo og præger de unge videre frem

ser vi også meget positivt på dette forslag

fordi erhvervsskolerne er talt ned fordi studieegnethed i folkeskolen vurderes ud fra en gymnasial vurdering og ikke ud fra en erhvervsskoleretning

der er virkelig brug for at sætte ind og styrke vores ungdomsuddannelser særlig de erhvervsrettede

på nogle tal fra danmarks statistik som jeg kunne trække ud her i eftermiddag jeg har netop overtaget det her område i går fra to tusind og fem til

som fem og tyve årig faldet fra tredive procent af en årgang til en og tyve

andelen af de unge som

skabe en god geografisk spredning ved at lave de her såkaldte

en erhvervsskole skal jo være overordentlig drevet og professionel

et behov for at gøre noget også der lokalt det er jo muligt for os at tilbyde et grundforløb i de erhvervsrettede uddannelser er det er også fint og

det så er tidsbegrænset

hjælpe unge til at skifte over til en erhvervsuddannelse uden at de

midler på det og det giver også de unge bedre mulighed for at vælge om

det mest rigtige at gøre endelig synes

at det ikke bare kan afskaffes på de private gymnasier konservative går ind for at vi virkelig skal styrke dannelse i vores ungdomsuddannelser og oldtidskundskab vel at mærke hvis det formidles rigtigt

demokratiets oprindelse som kommer derfra så vi stemmer for forslaget

til efterretning i forhold til nuancerne i udmøntningen vi har nemlig noteret os at ingen af de ret mange høringssvar har sagt decideret nej

en del betænkeligheder aftalen omhandler jo flere konkrete initiativer

en pulje hvor man kan lave uddannelsessatellitter steder hvor der ikke findes tilbud i forvejen og det mener vi er rigtig godt

det er godt fordi der er unge for hvem det har stor betydning at blive i det nære og trygge og kendte og så er det også godt at

mange muligheder og det er godt at de unge

har fundet ud af at det var forkert

er det vigtigt at få god hjælp til at komme på rette vej det synes vi egentlig bare gymnasiet skulle gøre uden at blive belønnet og slet ikke blive belønnet for at sende de unge en helt bestemt vej vi ved dog også godt at økonomien er

at de unge skal støttes til at vælge en uddannelse baseret på interesser evner og ønsker

dermed være helt ligeglade med om de steder hvor de sender den unge hen giver bonus eller ej

at den unge vælger forkert i første omgang

man er erklæret studieparat er det jo ikke nødvendigvis det rigtige valg at komme

det er det tydeligvis ikke da næsten hver tredje overvejer at droppe ud på skive gymnasium er det hele ni og tredive

en og tredive procent af de elever som kommer med et snit på under fire dropper ud det første år vi støtter forslaget tak for ordet

da vi traf den her aftale om at styrke erhvervsuddannelserne for det er der behov for søgningen er faldet

og er ikke så stor som den burde være for at dække samfundets behov

fremragende at parterne dengang fandt

i en aftale og lige så fremragende at aftalen bliver ført videre af en ny regering

erhvervsuddannelserne ved at lave lave et henvisningstaxameter det er en

der bliver mulighed for at udbyde grundforløb på ungdomsuddannelserne og det er også positivt i forhold til geografisk spredning og så gør vi noget for faget oldtidskundskab på de private gymnasier og det synes jeg også en god ting vi har tidligere kæmpet for oldtidskundskab i forbindelse med gymnasiereformen og nu fortsætter vi kampen her så selv om man går på privat gymnasium vil man også i fremtiden kunne svare på om der findes akantusblade på den doriske den joniske eller den korintiske søjle

ja det skal vi ikke se på her

fra folketingets talerstol det er nu

tak for alle bemærkninger til lovforslaget

sige tak for opbakningen til det eftersom det ikke er mig der har lavet den politiske aftale men den tidligere regering

unge mennesker det har vi behov for som samfund og det har de unge selvfølgelig også i form af

hen over de sidste tyve års uddannelsespolitik har været det der rigtig mange gange har været i spil altså et ønske om på den ene side at

og det gør vi i regeringen der mener at vi

lidt for langt ad centraliseringsvejen og derfor er jeg også rigtig glad for at kunne gå videre med en aftale der er indgået

med den her aftale efter valget hvor man

at det almene gymnasium ikke må udkonkurrere

omvendt også meget enig i der var flere bemærkninger der kredsede meget rundt om det punkt fra flere forskellige partier ja ja vi skal selvfølgelig følge rigtig tæt at det ikke bliver sådan at det bliver endnu et konkurrenceparameter hvor nogle kan tryne nogle andre i en konkurrence institutioner imellem jeg tror i det hele taget at vi skal være meget obs på

forholdet omkring konkurrence institutioner imellem det er jo meningen at de skal samarbejde og ikke konkurrere og når de konkurrerer

ikke fordi de selv har lyst til at konkurrere men fordi vi har lavet en struktur

det kræver at man har lavet en struktur der gør

jeg ikke sikker på at vi som folketing

har ramt den helt rigtigt og jeg tror det er noget

skal kigge på i forbindelse med at

til radikale venstre får jeg bare lyst til at sige velkommen til det var en jomfrutale

stor ting det er landets fineste talerstol

nogle der stillede spørgsmål så det var også godt at det blev gjort i pæn ro og orden det har ikke altid været sådan

høringssvarene op som jeg også mener er helt relevante

man energisk nok har forsøgt at afdække andre muligheder der tror

kan sige til det med kvaliteten

der har været heroppe på talerstolen og sige noget har og det er også min bekymring

holde fast i at man ikke får gjort noget hvor en gymnasieskole der ikke er vant til at køre grundforløb kører grundforløb med det resultat at kvaliteten falder i forhold til hvis det var en erhvervsskole der gjorde det det er selvfølgelig bekymringen

med da aftalen blev indgået men jeg kan høre af de samtaler der har været efterfølgende at

model hvor man hegner det ordentligt ind og hvor man kan følge tæt nok at kvaliteten er i orden

hvis vi har et ønske om at uddannelsesudbuddet skal sikres længere ude det her er så et af dem og hver gang man gør det

risikerer man noget og derfor skal man selvfølgelig følge med

man energisk nok har forsøgt at afsøge andre muligheder

meget lang vej igen før vi er et sted hvor

kan sige at vi har fået ungdomsuddannelser ud i alle afkroge af danmark på på et niveau hvor jeg vil være tilfreds med

et spørgsmål om uvilje det tror jeg egentlig ikke

man kan sige at en del af det der ligger i taxametereftersynet jo netop er et ønske om at

kan komme videre den her aftale er et udtryk for det

ved ikke om det nødvendigvis er en ideologisk forskel det tror jeg egentlig ikke

en bevægelse der er blevet sat i gang af den tidligere regering for

den vej og der har jeg et ønske om at det gør vi og sætter endnu mere i værk

det her så skulle være punktummet for

kvaliteten bliver for ringe eller at det bliver brugt som noget hvor man udkonkurrerer nogle erhvervsskoler det er ikke

jeg også overbevist om at der vil være opbakning

i kredsen til at følge op hvis det viser sig

løbe for langt ud ad den vej summa summarum er at der er et fælles ønske om at vi skal skabe mere faglært arbejdskraft

at vi mangler at der er erhvervsuddannelser til stede i alle afkroge af danmark og det afspejler så punkt tre at der stadig væk er for stor en gruppe der enten slet ikke får en uddannelse

en faglig uddannelse nu vi mangler faglært arbejdskraft det er det vi forsøger

og det håber jeg også at vi gør hvad angår den del der handler om konkurrence mellem institutionerne jeg mener man vandt rigtig meget ved at etablere selveje i form af frihed en en stor del af det har været rigtig godt men noget af det man har tabt er det samarbejde der var de forskellige uddannelsesinstitutioner imellem før man indførte det statslige selveje og jeg tror at vi skal se om vi ikke kan komme et sted hen hvor vi får taget det bedste med

begge verdener og det kræver at vi får kigget

taxametereftersyn når det kommer og får drøftet hvordan vi kommer videre

begrebsverden altså oldtidskundskabens akantusblade var det jo den korintiske orden der var den blomstrende orden

at få nogle af de her erhvervsfaglige miljøer til at blomstre ude

jeg medgiver fuldstændig at det selvfølgelig er en balance og derfor også bare en tilkendegivelse fra venstres side

og er opmærksomme på det her men når vi med gymnasieaftalen valgte at sige at htx også kunne lægges på institutioner hvor der ikke nødvendigvis var et stort erhvervsfagligt teknisk miljø

det merkantile område er lidt mere vidtspredt

at vi gennemfører noget lovgivning som vi har sendt i høring hvor de fleste kritiske

man så læser ned i bemærkningerne og tager stilling til hvad det er er blevet drøftet i kredsen

høringssvarene afspejler at det her er svært og at vi bliver nødt til at betræde ny jord

står i høringssvarene nemlig at der er et ønske om at vi

når høringssvarene er så kritiske som de er at vi selvfølgelig får fulgt op på det derfor er jeg glad for tilsagnet fra venstre

også at følge op på de ting det hørte jeg nu også i den indledende

den bekymring jeg hører nogle steder fra man siger uha hvis man først forlægger noget erhvervsuddannelse hvad er så næste skridt er det så campus derfor vil jeg bare høre ministeren om ministeren synes at

det måske egentlig kunne give et perspektiv i relation til at få nogle

de sidste femten procent af en ungdomsårgang hører sammen med den problematik at vi ikke har fået tænkt vores ungdomsuddannelser ordentligt sammen jeg jeg tror også at en del af dem der ikke vælger at gå

diskussioner foran os men det

de ligger på samme grund i forskellige konstruktioner

trepartsaftale arbejdsmarkedets parter har sådan set lavet en aftale om at man solidarisk er med til at sikre flere lærepladser derude ved at dem som er med til at skabe lærepladserne bliver belønnet med en gulerod af dem som måske ikke har mulighed for at have en læreplads så har mulighed for at betale et bidrag til den fælles kasse som selvfølgelig er nedjusteret efter virksomhedens størrelse

rent faktisk også er med til at sikre at vi i fremtiden har uddannet faglært arbejdskraft så

en rigtig god aftale som er lavet på arbejdsmarkedet og en aftale som vi selvfølgelig bakker op om også selv om alle jo ved at vi desværre ikke er i mål i forhold til at sikre antallet af lærepladser lovforslaget her handler om at vi i to tusind og tyve jo også skal have en model for beregningen som blandt andet forholder sig til hvor der er behov for

modelberegningen

vi sikrer at dem der bidrager

får det rigtige det er det lovforslaget i al sin enkelhed eller komplicerede tekniskhed

et lovforslag der udspringer af den trepartsaftale som vi indgik i september to tusind og

vi lavede mens vi havde en venstreledet regering i danmark og grundsubstansen i aftalen var jo sådan set

titusind ekstra praktikpladser årligt til unge elever på erhvervsuddannelserne det var et mål som var vigtigt for venstre da vi sad i regering og et mål som stadig væk er enormt vigtigt for venstre

en uddannelse men at man også kan få en praktikplads og at man kan gennemføre sin faglærte uddannelse hvis vi kigger på de resultater

sådan at i to tusind og atten nåede virksomhederne og erhvervsskolerne og de unge op på to tusind otte hundrede og fyrre flere praktikpladser og dermed også det måltal der var sat som et af delmålene i trepartsaftalen

snuden i sporet i relation til

sikre at vi får skabt flere praktikpladser og at vi også får taget godt hånd om de unge mennesker som drømmer om at få en faglært uddannelse

har både til formål at lave den årlige opdatering i relation til modellerne

det går jo også ind og justerer veu bidraget og dermed synes vi

med et ændringsforslag til lovforslaget går ind og justerer

sådan ligesom det er

indbetalingen at også nu er sket en meget stor akkumulering af økonomien i

ved udgangen af to tusind og nitten at der er akkumuleret fire milliard kr som jo sådan set er opkrævet for meget hos arbejdsgiverne i relation til de bidrag de skulle betale

fordelsuddannelserne og modelparametrene både i relation til de henvendelser der er kommet fra fiskeriet og som også blev diskuteret i folketinget i to tusind og

nogle af de erhverv som i dag har

i brandmandsfaget det samme gælder erhvervsfiskeruddannelsen og det gælder også ambulanceredderuddannelsen og nogle

det mener vi sådan set at vi har behov for at kigge på i fællesskab og derfor vil vi stille nogle spørgsmål på det område i forbindelse med lovbehandlingen men grundlæggende er det et vigtigt lovforslag

det et vigtigt lovforslag fordi det sådan set er den årlige opfølgning på den trepartsaftale der blev indgået i to tusind og seksten og som grundlæggende handler om at vi

omkring nogle trepartsaftaler der er indgået mellem en regering og arbejdsmarkedets parter i relation til at tage hånd om det problem vi har stået med i en

nemlig at der er for få praktikpladser til de unge der drømmer om en faglært tilværelse og derfor tager

bidrag formålet med tiltaget var at løse den udfordring at vi har for få faglærte i danmark og grundtanken er som der er blevet redegjort for at de virksomheder der tager flest lærlinge og bidrager mest bliver belønnet mens de virksomheder der tager færre lærlinge derimod tager del i ansvaret ved at finansiere ordningen gennem arbejdsgivernes uddannelsesbidrag i radikale venstre bakkede vi op om ordningen dengang og det gør vi selvfølgelig også i dag fordi det er afgørende for os at det er attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse

de foreløbige erfaringer viser at der er mange virksomheder der bidrager til at de unge kan få praktikpladser

i mål med at sikre at det er tilstrækkelig attraktivt at få en erhvervsuddannelse og at man kan føle sig sikker på at der også er en praktikplads til en det er en udfordring som

mangler at blive fundet flere kloge svar på og det glæder vi os til at drøfte sammen med folketingets øvrige partier det ændrer ikke på at vi stadig bakker op om grundtanken i det praktikpladsafhængige

på den baggrund bakker vi også op om det her lovforslag som altså udmønter aftalen fra totusinde

balance i indbetalingerne vi har jo den samme problemstilling

det er også derfor vi kommer til at stille et ændringsforslag

aktivt ind i diskussionen af så vi også på det område får skabt den balance

en praktikplads derfor glæder vi os i enhedslisten over at vi har fået en undervisningsminister der så klart har tilkendegivet at der er brug for at tage langt stærkere midler i brug vi har bemærket ministerens udtalelse om

indtil nu kun er blevet drejet på mikroskopiske håndtag når man har forsøgt at skaffe flere skaffe flere praktikpladser og at der nu skal skrues på det store strukturelle håndtag for at få løst problemerne vi ser frem til drøftelserne af hvilke politiske initiativer der skal til for at sikre alle elever på erhvervsuddannelserne en praktikplads men indtil da vil vi bakke op om følgelovgivningen

var den trepartsaftale som det her lovforslag er en udløber af den første gang man tog fat strukturelt det gjorde den regering som enhedslisten støttede sidst som var en socialdemokratisk ledet regering jo på ingen måder

er indgået jeg deler fuldstændig opfattelsen af at vi ikke er i mål endnu og at vi skal have skabt langt flere praktikpladser til de unge

i øvrigt er der skal tages men jeg kan da godt løfte sløret så meget som at sige at vi jo

anser det for at være et stort problem at vi stadig væk i dag efter at vi har

har unge mennesker der står og mangler en praktikplads når de skal færdiggøre deres erhvervsuddannelse

er en situation der er fuldstændig uholdbar og at vi derfor også

bliver nødt til at se på hvordan vi kan sikre at også arbejdsgiverne lever op til deres ansvar om at stille det tilstrækkelige antal praktikpladser til rådighed

uddannet faglært arbejdskraft i tiden fremover

at fremme flere praktikpladser men det her tiltag er jo i hvert fald et vigtigt

dansk arbejdsgiverforening det er en trepartsaftale som vi har indgået

de her overordnede

akkumulerede midler som fru ellen trane nørby sagde før på fire milliard

der skal være en balance i forhold til hvad arbejdsgiverne betaler ind i forhold til hvad der egentlig er brug for så vi kan stemme for

er det jo aktivitetsafhængigt

ikke være et udtryk for at der så er faldende aktivitet

bliver foretaget flere voksenuddannelser og

fremadrettet kan gøres på praktikområdet

man kan også lade sig inspirere af andre lande blandt andet schweiz som er rigtig gode til at få det her til at fungere så det var bare en opfordring til noget vi måske kan se videre

vi synes også det er rigtig godt i forhold til at man ligesom deler udgifterne

lovforslaget sænker jo veu bidraget fordi der skal

balance i indbetalinger og det der bruges

at jeg også mener at vi som folketing har en forpligtigelse til at følge op på den lovgivning vi selv lavede i to tusind og

vi behandler i dag med l tres

alternativet om alternativet

at der lige nu er akkumuleret fire milliard kroner

og vi egentlig har aftalt at det skulle ligge sådan stabilt

at der kommer balance i indbetalingerne og det der trækkes på systemet der sådan

meget meget store midler akkumuleret det er den ene del den anden del er jo nok den mere politiske del

mener at de kan oprette en praktikplads men jeg håber jo at vi kan være enige om

der står og råber på kvalificeret arbejdskraft og at det problem vi har haft hidtil og delvis også har endnu desværre er at hvor der er nogle virksomheder der løfter et kæmpestort uddannelsesansvar

lige og tilbyder dem lidt ekstra i løn fra de

der hidtil ikke nødvendigvis har løftet et uddannelsesansvar derfor har trepartsaftalen og også det lovforslag som vi behandler i dag jo grundlæggende handlet om at sikre at der ikke var fribilletter

i to tusind og seksten om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og det var blandt andet fru ellen trane nørby der som ansvarlig minister forhandlede aftalen på plads dengang og det er jo en god og fornuftig aftale hvor der også står at de her her modelberegninger

gået tilbage i mine ordførertaler fra tidligere år for at se hvad vi plejer at sige til de her modelberegninger og vi plejer at sige at

selvfølgelig også ind for nu sådan som vi plejer det er jo ved at blive en smuk

umiddelbart fornuftigt så det

der skal akkumuleres formuer det har aldrig

rigtigt nok at at der er der er sådan nogle små

hvor man ikke tager særlig mange

en lidt urimelig straf man så kunne blive idømt jeg ved ikke om der er nogen løsning på det det er jo rigtigt nok at der skal være en eller anden form for for solidaritet og også rigtigt nok

at andre tager et uddannelsesansvar på sig

er svært at acceptere men måske man

ad åre kunne finde en eller anden løsning for de her meget meget små fag hvor der er en meget lille tilgang af elever det ville måske være rimeligt det nævner jeg kun fordi flere andre ordførere har været inde på det og jeg ved godt at det ikke står til diskussion så ja til at justere modelberegningerne og vi vil selvfølgelig

en vlak regering så det der med at et antal af partier som indtil lige for et øjeblik siden kunne have lavet om på det der med

det kan man jo bare undre sig over det problem er ikke opstået i forgårs det problem har

at spørge om venstres ordfører var ligeså ihærdig med at spørge hver eneste ordfører der kunne kravle og gå i folketingssalen om hvorvidt de var villige til at ændre på det med

og ihærdighed var lige så stor da man selv havde regeringsmagten

måde en lille smule hult vil jeg sige fordi det er et problem der har overvintret når det er sagt

og arbejdsmarkedets parter har udbedt sig ro omkring

set tænkt mig at respektere derfor har vi som regering truffet en beslutning om ikke at tage en drøftelse af

for nuværende og jeg forstår faktisk ikke at man for under et halvt år siden ikke

hen hult og det begriber jeg ikke helt

er jo så til gengæld et udtryk for en aftale hvor jeg synes at man tog et rigtig godt skridt i den rigtige retning i øvrigt med venstres ordfører som minister jeg mener

venstres ordfører siger at det er en af de store aftaler jeg kan huske hvordan de præcise ord var men jeg

er et af de store skridt og en af de gange hvor man faktisk bragte os videre og noget af det der også har landet nogle af de største skridt i retning af at få

helt rigtigt når enhedslistens ordfører siger og refererer til at jeg har sagt at vi skal ind og have fat

den helt store klinge jeg mener godt vi kan komme meget videre end vi er nu og jeg mener også at vi skal hen et sted hvor det her ikke længere er den her store sten i skoen

man kan tage en erhvervsuddannelse og være sikker på at kunne få en læreplads så vi skal videre

når man tog så stort et skridt som det der blev taget

det kan jo så også give et eller andet håb for så var det

gad vide om en hel del af de andre ikke også kunne gøre det samme så jeg synes også vi skal videre ad

de private overenskomster med det her lovforslag fastsætter vi modelparametrene for

at omfanget af voksen og efteruddannelse

hvad regningen for det her er men jo ikke hvis den regning man betaler er for noget vi godt kan lide og vi kan godt lide voksen og efteruddannelse

jeg mener vi skal sikre at arbejdsgiverne får den arbejdskraft som de har brug for i fremtiden og vi skal

vi skal sørge for at uddannelserne har høj kvalitet det havde vi også en drøftelse om på det foregående lovforslag og det mener jeg egentlig giver en idé om når man kigger på rækken af både politiske aftaler og

at vi har en opgave som er rigtig svær

at afbetale det underskud der var til gengæld svarede

forgænger at når vi havde erhvervsuddannelsesreformen på plads altså den aftale vi har indgået i fællesskab

bidraget i relation til at der ikke sker en overakkumulering af penge vi taler jo ikke småpenge vi taler

simpelt hen er useriøst det vi lægger op til som regering er at tage en generel debat om

de hænger sammen med hinanden og arbejdsmarkedets parter har udbedt sig

god og gedigen proces omkring det som venstre burde bakke op

ansvarligt parti som jeg egentlig også troede ministerens parti var

og at man ikke sidder og afventer at rigsrevisionen kommer med endnu en kritik af staten for at man ikke varetager det balanceprincip som ansvarlige partier jo sådan set aftalte også med to tusind og tretten loven derfor vil jeg bare gentage spørgsmålet nu er der akkumuleret fire milliard kroner hvor mange penge skal der akkumuleres før ministeren og regeringen er klar til at se på en justering af

et ønske om at tage en mere generel drøftelse

lærepladssituationen i danmark og at vi i den forbindelse kan drøfte de her ting og at det ligger på den anden

de private overenskomster eftersom at arbejdsmarkedets parter har udbedt sig at vi ikke går i gang med en drøftelse af praktikpladssituationen på denne

af de private overenskomster så det er det tempo regeringen

jeg mener som jeg også sagde i mine indledende bemærkninger her at det

generelt er det her jo en rigtig god ordning fordi man netop undgår

var inde på i min ordførertale men hvad er regeringens holdning til de her meget meget små fag som i hvert fald efter egen angivelse nogle gange kommer i klemme fordi det er meget meget sjældent at de at de i det hele taget har behov for

jeg står her og kigger på al den flotte stuk i folketingssalen og det er for eksempel stukkatører vi snakker om

det er helt let at finde nogen løsning på det så jeg er bestemt villig til at kigge på det

problemstillingen når man går til den

et spørgsmål om at der ikke er oprettet nok praktikpladser egentlig et udtryk for at der mangler efterspørgsel

det omvendt netop at man som virksomhed ikke er vant til at oprette praktikpladser fordi det er så sjældent der skal uddannes

et tilsagn om at vi kigger på det i regeringen det gør vi

as we speak men jeg har endnu ikke fundet de vises

perspektivet er jo

nogle meget små fag altså kan blive tvunget til at dreje nøglen om og blive presset ud fordi det er en hård belastning for for meget små virksomheder måske enkeltmandsvirksomheder nogle ganske få ansatte

bare høre om regeringen også deler opfattelsen af at perspektivet netop er at vi kan komme til at

presse nogle små men nødvendige fag ud af

bidrager til de bredere fag altså de fleste fag har jo en eller anden sammenhæng

hinanden og dermed også en synergieffekt i forhold til hinanden

brede malerfag og så har man skiltemagerfaget som et mindre fag

set at de spiller sammen med hinanden ser man på stukkatøruddannelsen som jeg faktisk har været forbi to gange her inden for de sidste par år

jo så inspirerende at se hvad stukkatørerne kan som højt specialiserede

og jeg ville synes det var meget trist for den danske håndværkertradition og i øvrigt have

handler i bund og grund om

vi får blandede skoler at vi møder hinanden på tværs at vi går

det er for socialdemokratiet faktisk ekstremt vigtigt at sige ja de unge mennesker ønsker at gå på et bestemt gymnasium det er et vigtigt hensyn men det er også et vigtigt hensyn at vi fra samfundets side fra sektorens side sikrer at der er balance

at der faktisk kan skabes rigtig gode gymnasier også med blandede elevsammensætninger men i den situation hvor elevsammensætningen om man så må sige

giver det en selvforstærkende effekt og så ender vi i en situation hvor vi splitter gymnasierne

at der bliver forskellige gymnasier til forskellige grupper af borgere og jeg mener

hinanden at kende på tværs af forskellige baggrunde derfor er det ekstremt vigtigt at man både har et hensyn til den enkeltes ønske om hvor de gerne vil gå men også et hensyn til til sammenhængskraften til det at vi går i skole med hinanden på tværs af forskellige baggrunde

fra den tidligere regerings side faktisk

på nogle ting som man skulle have handlet på der var lokale fordelingsudvalg der var steder hvor

lavet en lokal model som ministeren ikke

gav mulighed for at gøre til virkelighed og det mener jeg i virkeligheden har skubbet nogle

fordeling en bedre blanding af eleverne sikrer at alle bliver løftet uanset deres baggrund og at man møder hinanden på tværs men indtil vi har den nye løsning er det selvfølgelig afgørende og det er det det her lovforslag handler om at skolerne ikke bliver presset til en forkert udvikling og at der så at sige

nogle bevægelser som kommer ud af kontrol fordi vi når over en en smertetærskel en grænse uanset hvor usynlig den måtte være findes den jo rigtig mange steder derude og derfor skal vi sikre at de lokale fordelingsudvalg kan lave bedre fordelinger end det der opstår spontant at de kan tage hensyn til at vi får blandet gymnasierne og hvis der er

at der er nogle politikere med et overordnet ansvar som går ind i sagen og sikrer at der bliver taget et hensyn til helheden så det her handler om at sikre blandede gymnasier også på en bedre måde end det vi har set de sidste par år og det handler om at undgå

hvordan vi sikrer at gymnasierne fremadrettet afspejler det samfund

vi mødes på tværs af sociale etniske kulturelle og alle mulige andre baggrunde og lærer hinanden at kende i skolen ud over

ser i det her samfund derfor ghettopakken derfor

nævner på intet tidspunkt i sin ordførertale det frie skolevalg

om det er fordi socialdemokraterne ikke mener at elevernes eget valg og det frie skolevalg fremadrettet skal være

de unges ønsker om uddannelsesvalg så jeg

i min ordførertale at der er et hensyn til den unges ønske om at komme på et bestemt gymnasie

er et hensyn til helheden til sektoren

de to hensyn skal jo vejes op imod hinanden

virker som om venstre var mere opmærksomme på balancen i forhold til helheden og i forhold til den blandede elevsammensætning end den

undervisningsminister der var fra liberal alliance

men vi mener at der skal findes en balance mellem at den unge ønsker at gå på

at vi sikrer mod en udvikling hvor det om man så må sige bliver selvforstærkende når vi får polariseringen og opsplitning af gymnasierne det er den balance

har forpligtet hinanden på at prøve

og unge der vokser op i nogle bydele der bestemt ikke altid

har en samklang med resten af det danske samfund

frit valg og at de sådan set også møder det danske samfund og får de samme frihedsmuligheder

set også

når jeg siger at i dag er det cirka fem og halvfems procent af eleverne

i relation til hvor mange elever

der vælger stx har vi også nogle gymnasier som repræsenterer det omgivende samfund og at vi møder hinanden på tværs og ja der er et hensyn til den enkeltes ønsker prioriteter som jo kan handle om rigtig mange ting men som jo ofte handler om klassekammerater eller hvor man synes der er det bedste ungdomsmiljø eller et eller andet alle de ting er jo helt legitime ønsker fra den unge vi er også bare nødt til

det der desværre sker er at hvis udviklingen om man så må sige går for langt bliver det en selvforstærkende polariserende effekt

på i lang tid men men tak for at minde mig

at at de problemer der

handler om frit skolevalg det handler jo om at der er nogle unge mennesker som er bange for at havne i en skolekultur

at sætte en stopper for det frie skolevalg i den her afvejning af helheden og den enkeltes ønsker er det helheden

blev valgt af mange forskellige grupper i aarhus fordi det faktisk havde en mangfoldighed

et gymnasie der tilbød mange forskellige ting og der var ikke nogen selvforstærkende polarisering på det tidspunkt det er noget der er kommet

minister fra spørgerens

om hvordan man kunne indrette det mere hensigtsmæssigt der sagde ministeren det eneste der tæller er de unges frie valg jeg mener faktisk at det har betydet at vi har set en selvforstærkende effekt

eksempelvis langkaer gymnasium som har gjort at det er kommet ud af balance og det er uhensigtsmæssigt og nej vi skal ikke afskaffe det frie valg men vi skal

på gymnasierne og det var virkelig op ad bakke

upopulære beslutninger jeg tror bare at hvis socialdemokratiet bidrager til at afskaffe det frie skolevalg

vil det være en upopulær beslutning der siger sparto

den vej vi skal eller eller hvad går løsningerne

mig bekendt har de løsninger man hidtil har foreslået i de lokale fordelingsudvalg jo ikke ført til at de unge mennesker føler at de ingen indflydelse har på deres skolevalg eller deres fremtid derfor synes

en diskussion om hvordan vi sikrer at vi faktisk har gymnasier som er i balance og at der ikke er nogen gymnasier som helt systematisk bliver søgt

derfor også kan om man så må sige slå den økonomiske bund under andre gymnasier væk i løbet af et skoleår eller andre ting

som vi lavede den tredje oktober

polariseringer eller kan man sige de problemstillinger som vi står over for på det gymnasiale område men også på andre af vores

de såkaldte ghettogymnasier hvor vi desværre

haft en sammenklumpning af

de institutioner i en meget udfordret situation og sådan set også umuliggjort at de unge mennesker der går

brede samfund som danmark

er vores problematik omkring det faldende børnetal særlig i nogle af yderområderne

handler sådan set også om at vi har nogle institutioner som grundlæggende har et optageområde som

at knægte det frie skolevalg og uden at

sikrer at vi fortsat har et frit skolevalg i danmark

endelige løsning på de problemer vi står over for på ingen måde

og med en solnedgangsklausul kommer til at gælde i en år

vores små institutioner vores yderområdeinstitutioner

omkring de såkaldte ghettogymnasier i en række af byområderne

det her område men jo sådan set også i forhold til

man generelt kan være med til at organisere

engagere os aktivt i den diskussion vi kommer til at få når ekspertudvalget kommer med

til os i relation til reelt set at få løst de problemstillinger der er på en række af vores ungdomsuddannelser landet over jeg

socialdemokraternes ordfører heroppefra siger at

ikke har været taget initiativer de seneste år

ordføreren har læst at den tidligere minister sådan set både

i sig selv løst problemerne og det har fusionen ind i aarhus tech heller ikke så uagtet at der er taget initiativer

den problemstilling der knytter sig til de meget

fagligt udfordrede miljøer og så også det forhold at vi er nødt til at holde fast i at hvis den enkelte unge skal kunne vælge og

gå hånd i hånd og

at være en del af at vi som folketing forhandler på plads i det kommende år så vi reelt set får taget hånd om de problemer der ligger på på uddannelsesområdet når det handler

i diskussionen jeg har ikke sagt at der ikke blev taget initiativer jeg har sagt

at jeg er enig i at der er et hensyn at tage

er sandheden ikke at der

begrænsninger på det frie valg i dag fordi der jo er nogle gymnasier der er umulige at komme ind på eller sagt på en anden måde mener venstre faktisk at man i dag kan vælge præcis hvilket gymnasium man gerne vil ind på hvis man vil på rysensteen eller et af de andre

i dag er cirka fem og halvfems

bestemt ikke er søgte jeg tror ikke at man får løst det her problem ved sådan ligesom at pege ud hvad der er populært og hvad der ikke er populært jeg tror sådan set at vi får

ved også at træde et skridt tilbage og komme mere til bunds i de problemstillinger der knytter sig til det

og så de øvrige hensyn der både handler om at undgå parallelsamfund i danmark og handler om at undgå institutioner som fagligt og socialt og kulturelt grundlæggende ikke afspejler det danske

det jo fordi vi også mener at det faktisk kræver et spadestik dybere før vi kommer i mål

jo derfor at vi nu fremlægger et lovforslag som om man så må sige er en midlertidig løsning hvor man lytter til

har af muligheder lokalt men også tager de hensyn at hvis der er nogle gymnasier der bliver klemt i den nuværende model så skal de have en mulighed for

at appellere det og sikre at deres at deres bekymring

hørt af et politisk niveau og det er det som lovforslaget i dag handler om indtil vi har

det her problem og i stedet for at det er én institution der er et problem kan man så

der er også et ansvar for at vi inden sommerferien næste år som mange af høringssvarene også

kulturelt stærke institutioner over hele

og de

blandt andet os der har skubbet på for at det kun skulle være en

en en rigtig løsning kan ikke bestå

der skal mere til

i gymnasiesektoren som skyldes

har også landdistriktsudfordringerne som gør at det er svært

fastholde gymnasier i nogle områder

bedst løser på en anden måde end ved det her med bare at fastsætte regler om

i fordelingsudvalgene og i regionernes mulighed for at skride ind der skal mere til

skabe en løsning på det område og vi har jo flere

forhåbentlig ville kunne begrænse elevernes frie valg

kan være en glimrende måde at skabe

institutioner som man på forhånd selvfølgelig har sikret sig kvalitativt

elever skal

væk hvis der er institutioner i nærheden som opfylder de samme faglige krav eleverne ved ikke altid hvad der er til deres eget bedste og hvis vi

begrænse valget mellem to stort set ens institutioner for eleverne hvor de faktisk kan få den samme uddannelse kan få

institutioner der ellers er truet til at overleve så mener jeg bestemt at vi bør gøre det men der er ikke nogen ting der er færdige på

ser meget frem til og vi ser meget frem til at blive inddraget i forhandlingerne hvor vi vil

bidrage med vores betragtninger

forandringer af hvordan man laver gymnasiestrukturerne i danmark kan løse integrationsproblemerne og parallelsamfundsproblemerne eller landdistriktsproblemerne det kan de ikke

for sig vi skal lære af hinanden og vi skal lære sammen med hinanden der skal være gode muligheder for at kunne gå på gymnasiet i hele landet så afstand ikke bliver en hindring for at komme i gang med at gennemføre en gymnasial uddannelse hvis man bor uden for de større byer derfor bakker vi i radikale venstre op om en midlertidig løsning hvor vi giver fordelingsudvalgene mulighed for at fordele gymnasieelever efter lokale regler til næste års optag det kan forhåbentlig betyde at problemerne med fordeling af elever nogle steder kan blive lidt mindre til næste år samtidig er det vigtigt for os i radikale venstre at det her lovforslag kun bliver første skridt på vejen mod for alvor at tage politisk ansvar for de problemer med

en sovepude men en anledning til at få afprøvet hvordan vi bedst muligt løser problemerne

fundet en langvarig løsning til optaget i

en og tyve det har vi forpligtet os

og det er vigtigt for gymnasierne har ikke råd til at vente længere det er også vigtigt for os i radikale venstre at løsningen ikke bliver en model hvor det kun er de tosprogede elever der bliver fordelt ud fra nogle andre regler end dem vi har for de andre lever for det

hvor man møder hinanden på kryds og tværs store problemer kræver store løsninger det kræver at vi finder en løsning der tager fat ved roden af problemet og det kræver at vi tænker det nuværende system forfra vi skal skabe

der både løser den skæve elevfordeling og etniske polarisering i storbyerne og som også sikrer at der er gymnasier i de egne af landet hvor der er længere mellem husene det er til gavn for både den enkelte elev og for samfundet som helhed at vi har uddannelser i hele landet og at vi lærer og lever

socialistisk folkeparti så vi går videre i ordførerrækken til enhedslistens

på hvordan vi sikrer en bedre elevfordeling på landets gymnasier vi har ikke mindst i og omkring hovedstaden og andre store byer set hvordan der er foregået en tiltagende social og etnisk skævdeling af eleverne gymnasierne imellem og sket en udhuling af elevgrundlaget på flere gymnasier vi har tilsvarende set en bevægelse ude i landet hvor unge studerende i stigende grad har fravalgt mindre gymnasier i deres nærområde til fordel for større gymnasier længere væk så også her er der sket en undergravning af elevgrundlaget der har bidraget til at flere mindre gymnasier gennem flere år har oplevet at have en lukningstrussel hængende over hovedet vi skylder de almene almene gymnasier at der snart kommer en løsning

vi havde i enhedslisten meget gerne set en permanent løsning nu en løsning der efter vores opfattelse

beslutningsforslag om at indføre gymnasiedistrikter men løsninger på det her område kræver åbenbart usædvanlig lang forberedelsestid og vi har derfor været med til at indgå en aftale om forslaget her der giver bedre mulighed for at finde midlertidige lokale løsninger i første omgang i fordelingsudvalgene og hvis eventuelle uenigheder om fordeling ikke kan løses der så ved at give det enkelte gymnasium mulighed for at inddrage regionerne hvor regionsrådet i sidste ende vil have kompetencen til at træffe beslutning om fordelingen vi håber at forslaget her vil bane vej for de bedst mulige midlertidige løsninger men det kan ikke understreges nok at vi anser det for utrolig vigtigt at der så hurtigt som muligt bliver fundet en permanent løsning på elevfordelingsreglerne der altså efter vores opfattelse ikke bare skal omfatte de almene gymnasier men også de erhvervsgymnasiale uddannelser men med de bemærkninger kan vi støtte forslaget

jeg vil egentlig bare høre om enhedslisten har bevæget sig på det

de problemstillinger der er

i høj grad handler om hvilken kulturel baggrund man har i relation til at det er svært at spejle et dansk samfund hvis man grundlæggende ikke møder særlig mange andre

hensat til en skoleklasse hvor man ivrigt sidder og vifter med fingeren for at kunne få lov til at få ordet

men det vi er optaget af i enhedslisten

vi kunne lave nogle gymnasiedistrikter hvor man kan sige

sikre at vi har nogle gode gymnasier som er i stand til at kunne

den mangfoldighed der også afspejles i lokalområdet

det gør vi jo blandt andet ved at sikre at vi har gode gymnasier med

og sikre at der er en ordentlig forberedelsestid

for gymnasielærerne så det handler jo i høj grad om at skabe nogle ordentlige rammer for de gymnasier og så derigennem også kunne sikre at der bliver en tilstrækkelig mangfoldighed både

ende med at være der hvor vi er nu afventer vi fra venstres side ekspertudvalgets anbefalinger til at starte med men vi har ikke lukket nogen

diskussionen omkring udenlandsk baggrund herkomst kulturel baggrund som et fordelingskriterium fordi det var enhedslisten sådan grundlæggende principielt imod derfor er mit

nogle gymnasier med med gode forhold og og hvor der kan være mulighed for

den mangfoldighed der er brug for både geografisk kulturelt og socialt det er det der vil være vores hovedandragende i forhold til det spørgsmål

i ordførerrækken til det konservative folkepartis ordfører herre per larsen

nærmere på fordelingen af elever på de gymnasiale

det er vigtigt hvis vi rent faktisk skal løse de udfordringer der er med koncentrationen af tosprogede elever og med udkantsproblemstillinger i alternativet er vi generelt glade for mangfoldighed

befolkningssammensætningen de unge mennesker får større indsigt i samfundet ved at møde elever med andre baggrunde og sociale vilkår på kryds og på tværs vi ser rigtig meget frem til at

at man har gymnasier hvor

når vi ellers i alle mulige andre sammenhænge forsøger på at undgå parallelsamfund så vil jeg

at gøre med tonen i det her advare imod at

som om nogle gymnasieelever er et problem altså set med mine øjne

er det jo ikke de unge mennesker der er et problem det er det at vi ikke har blandede grupper man kommer ikke ind på gymnasiet og man skal ikke ind på gymnasiet hvis man ikke er egnet til at gå i gymnasiet og derfor handler det her jo ikke om

fordele folk der ikke skulle have været på gymnasiet men om at sikre at alle gymnasierne afspejler lokalsamfundet og ikke samler bestemte grupper på bestemte gymnasier

jeg har svært ved at se hvordan etnicitet skulle være afgørende for om man er egnet til at gå i gymnasiet

diskutere med sig selv og sit parti om man synes det er et kriterie som diskvalificerer en til at være egnet i forhold til gymnasiet men jeg skal lige forstå det rigtigt nye borgerlige mener faktisk at der er parallelsamfundsproblemer og at det ville være godt hvis de så bliver holdt for sig selv på bestemte skoler som så kan stemple ud af samfundet eller hvordan skal man forstå

diskussionen om at det er godt at samle alle med anden etnisk baggrund på et gymnasie

undgik åbenbart ordførerens opmærksomhed hvorfor det er at dansk folkeparti stemmer for det her forslag

der er parallelsamfundsproblematikken og så er der udkantsproblematikken

har jo ikke noget med etnicitet at gøre den

med at der er færre institutioner men at de unge konsekvent vælger de store institutioner selv om det ikke nødvendigvis er den bedste løsning

nødt til at tage hånd om

løses på en eller anden måde og det er derfor vi ønsker at bruge det her middel som et midlertidigt middel og så på længere sigt finde en bedre løsning

at mildne nogle af de andre problemer som man selvfølgelig ikke bare kan overse og som man også er nødt til at tage

at gøre noget for det det frie valg ødelægger gymnasiestrukturen samtidig med at vi har taxameterstrukturen så vi

det kan man på lang sigt ret nemt gøre og derfor er det uansvarligt

en stor etnisk sammenklumpning men grundlæggende ligger i et område der tidligere

om at sikre at

tørring gymnasium eller morsø gymnasium

bare det fulde frie valg jamen så kan man sådan set på nogle af institutionerne få tømt institutionerne så meget at der ikke er et grundlag for at kunne have uddannelse

og om vi som politikere ikke også har et hensyn

at sikre at der er uddannelsesudbud i hele landet

folketingets partier indgik i begyndelsen af oktober i

det er en god aftale fordi

vi alle sammen som har indgået aftalen går og venter på resultatet af en granskning af et ekspertudvalg af de problemer der er i forbindelse med elevfordeling derfor har vi lavet den her aftale med en

solnedgangsklausul og det støtter vi naturligvis det er vigtigt at den

den er god sådan som den er

og der er store dele af danmark hvor der let kunne opstå en situation hvor der kunne blive

til det næste gymnasium hvis man underminerer strukturen det er selvfølgelig ikke befordrende for

at unge mennesker får en ungdomsuddannelse så det er noget vi skal være opmærksom på så er vi selvfølgelig også optagede af

de problemer der vedrører

i sidste instans fører til en afvikling eller en stærk begrænsning af det frie

der håber vi selvfølgelig på at den her granskning vil føre i den rigtige retning så de forslag der kommer

retning fordi

ændre sig på en måde så det sætter undervisningen under pres det kan gøre det svært at undervise i darwin det kan gøre det svært at undervise i israel palæstina konflikten det kan gøre det svært at undervise i det armenske folkedrab det er alvorlige sager fordi det skal man selvfølgelig høre om når man går i gymnasiet og man skal høre om det på en redelig måde og på en måde der er i pagt med hvad forskningen siger og forskningens aktuelle stade men ændret skolekultur kan jo også sætte unge kvinders

chikane og det er selvfølgelig

ikke acceptabelt og det er jo selvfølgelig dette pres

på ikke mindst unge kvinders frihed som jo fører til det her fænomen som man i det store udland hvis jeg oversætter det

det plejer vi jo at være gode til her på undervisningsområdet men her lykkedes det altså ikke i den sidste valgperiode fordi forslagene gik i meget forskellige retninger

fordomsfrit tilbage til nogle af de forslag der har været fremme noget af det der virker men som blev

afvist i sidste valgperiode var jo temagymnasier det har faktisk gjort det rigtig godt for frederiksberg gymnasium som har oplevet problemer det er ikke et universalmiddel der løser alle problemer men det er

der godt kunne være i værktøjskassen også selv om det blev afvist i sidste valgperiode det vigtige er at vi får det her på plads mens vi venter på eksperternes granskning og derfor er det en god aftale men jeg håber selvfølgelig også at når den så udløber at vi så alle sammen

kan sætte os ned på en rimelig fordomsfri måde og se på de her ret alvorlige problemer som det jo i hvert fald ikke nytter

vil gøre nu det er rigtig svært at finde løsninger på de her problemstillinger og jeg vil sige at jeg blev egentlig lige indtil nye borgerlige gik på talerstolen ret optimistisk da jeg hørte de forskellige ordførere fordi analysen fra meget forskellige partier er den samme altså forstået på den måde at der er en udbredt fælles analyse af at det

simpelt hen ikke med parallelsamfund

så har vi forskellige måder at forklare og tale om det på

men det eneste parti der egentlig har et ønske om at understøtte at vi fortsat har parallelsamfund i danmark er nye borgerlige

man glæde sig over at alle andre partier ikke er der

gerne vil starte og liberal alliance sluttede nemlig at når det er svært at finde løsninger på det synes jeg jo vi er kommet kæmpe skridt nærmere ved det at vi har lavet den her aftale om end den er midlertidig men også ved det at jeg kan høre at vi taler om de samme problemstillinger altså vi vil ikke acceptere at der er parallelsamfund

på et gymnasium

fundamentalt spørgsmålstegn ved om det kan lade sig gøre på en dansk gymnasieskole eller ej og så videre

så vi deler analyserne af de problemer

det glæder mig løsningerne javel dem er der stadig lidt forskellige opfattelser af skal vi have

den ene eller den anden type distriktsmodel

er løsningsforslagene stadig væk forskelligartede men jeg synes det er et stort skridt at være kommet altså går man tyve år tilbage i tiden og

kommet meget længere i forhold til at kunne stå et sted hvor vi siger der er en problemstilling her vi bliver nødt til at gøre noget ved

sige til nogle af de ting der har været oppe venstre spurgte tidligere til det her med det frie skolevalg

om der er en nedre grænse

der er et reelt dilemma og jeg vil gerne sige at

nu befinder vi os i københavn mens vi tager den her debat og

der findes nogle gymnasier fuldstændig umuligt at komme ind på og hvor det er et afstandskriterium der afgør om man kommer ind jeg har sågar hørt det ved jeg om er rigtigt men von hørensagen er jo at der er nogle

hen skifter adresse for at komme ind på bestemte gymnasier

frit skolevalg det var egentlig heller ikke helt sådan jeg hørte det men

hen ikke kendetegner situationen som den er i dag selvfølgelig skal vi ikke hen et sted hvor der

det vi ikke taler højt om fra talerstolen i dag er jo kapacitetsstyringen

det vi ikke løser med den aftale der ligger her

også årsagen til at den her aftale ikke er nok

det er en fuldstændig afgørende del og meget glad for at de borgerlige partier særligt har lagt meget vægt på at der er en udkantsproblematik når vi diskuterer det her jeg mener i den grad er en udkantsproblematik vi skal ikke have steder i danmark hvor der ikke er ungdomsuddannelser

det præger et helt ungdomsliv og dermed en hel by fordi det betyder at dem der fylder femten

så nogle tilbage som ikke skulle have en ungdomsuddannelse og det er så dem der præger bylivet alene og bliver efterladt tilbage i den provinsby og det synes jeg

synd for alle parter så det

et sammenhængende ungdomsliv omkring det også at have en ungdomsuddannelse

hen er afgørende og derfor er det afgørende for mig når vi ser på de løsninger som vi ser frem mod at vi også kigger på kapacitetsstyringen

i socialdemokratiet insistere på at der findes

provinsbyerne i danmark så jeg er rigtig glad for at det blev understreget af flere af partierne men ordet kapacitetsstyring manglede

fra talerstolen det kommer vi til at skulle snakke med hinanden om

fordi det bringer debatten videre om vi lander der der ved jeg ikke men jeg synes vi kommer et rigtig stort skridt videre ved at de løsningsmodeller vi hver især har

i de år der kommer ja

jo så også det der ligger vi har haft et andet lovforslag i dag hvor vi har drøftet konkurrencen mellem ungdomsuddannelserne og her er vi jo inde i hjertet af noget af det der går galt hvis ikke vi går ind

vi gerne vil med vores uddannelsessystem hvis man lader det være op til en konkurrence de forskellige gymnasier eller ungdomsuddannelser imellem jamen så går det derefter

råd til det har vi råd til at der er nogle der vinder den konkurrence på en måde så

dele af danmark hvor der ikke findes ungdomsuddannelser altså til det er mit klare svar nej det har

konsekvensen af at der ikke er ungdomsuddannelser i dele af danmark er jo at de lokalsamfund tørrer ud det er at der er unge mennesker der fravælger at tage bestemte uddannelser fordi der

en idé om at vi ikke kapacitetsstyrer og at vi ikke tager stilling til

skal være ungdomsuddannelser i danmark duer ikke og der tror jeg vi

så der vil jeg ikke pege fingre ad nogen som helst

i alle egne af danmark jeg vil gerne takke for den her debat og

midlertidigt forslag er jo at der er et ekspertudvalg der ikke har barslet endnu

nå at gennemføre lovgivning før der skal elevfordeles næste gang så når det her

hen for at få sat en prop i hullet så vi ikke risikerer at nogle gymnasier knækker nakken inden vi får fundet

permanent karakter som baserer sig på det som ekspertudvalget barsler med og hvor jeg er sikker på at vi får anledning til at tage en god seriøs

bare slutte af med at glæde mig over bredden i debatten at vi på tværs af næsten alle folketingets partier

det er to problemstillinger vi forsøger at løse med det her lovforslag og hele diskussionen

kapacitetslofter er enormt relevant i relation til yderområderne

og profilgymnasier i nogle af storbyområderne fordi de alligevel har nogle fysiske bygningsmæssige begrænsninger der gør at kapaciteten lidt styrer sig selv i hvert fald på en række af institutionerne upåagtet at nogle af dem også har bygget

at jeg tog ordet var egentlig for at spørge til den del der handler om

det er ikke fremgået af høringssvarene men jeg er blevet gjort

opmærksom på at særlig omkring hovedstadsområdet kan der

set godt være nogle af de her problemstillinger vi har også diskuteret det tidligere som relaterer sig til to regioner men vi giver med lovforslaget kun klageret ind i den ene region

en opfordring til ministeren til at vi alle sammen i fællesskab får kigget den del grundigt

undervisningsministeriet være endelig overdommer på tingene

hen er udfordret af at naboregionen ligger meget tæt på

det har egentlig været min vurdering at det blev for stor en øvelse i forhold til at det er en midlertidig løsning men det er selvfølgelig en overvejelse værd og jeg er åben over for at tage en diskussion

men mine overvejelser var simpelt hen at vi

den situation vi har i dag nemlig at fordelingsudvalgene er i den stedbundne region men det vi jo lægger op til her er sådan set også at man kan træffe nogle beslutninger i et fordelingsudvalg som ikke nødvendigvis kun har konsekvenser for de gymnasier der ligger i fordelingsudvalgets område

være nogle institutioner som så egentlig ikke har klageadgang så vi taler ikke om løsning i relation til fordelingsudvalget

om retten til at råbe op hvis man kan se at

en region påvirker negativt på en institution i en anden region men jeg hørte ministeren tage det positivt

i den region der ligger ved siden af for i virkeligheden

stilling til de problemer man får skabt i en naboregions gymnasium så den overvejelse har jeg haft og jeg

andre forslag frem i forbindelse med at vi forhandlede aftalen blandt andet om solnedgangsklausulen

som kom fra de borgerlige partiers side og jeg mener det var rigtigt at gå ned ad den vej det kan også være at vi her kan finde en anden løsning hvor vi kan justere det i forbindelse med lovbehandlingen det er jo derfor vi har tre